to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer

der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v seks og tredive af flemming møller mortensen ellen trane nørby

jeppe mikkelsen steen gade finn sørensen

afstemningen slutter for stemte en hundrede og

stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse

for stemte

stillede forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fyrre

for stemte syv og

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v ni og tredive af søren espersen og v en og fyrre af nikolaj villumsen

afstemningen slutter for stemte

får mulighed for at tilvælge den nye ordning

men den her del af den er jo tilfredsstillende og vi er da glade for at vi kan få lov til at være med til at bære det igennem i folketinget

der skal hjælpe førtidspensionisterne til at træffe det rigtige valg for

som det er beskrevet i dag idet det kun taler om at der skal gives vejledning der er to ting vi gerne vil have slået fast det ene er

førtidspensionistens anmodning først

skulle tage stilling til om man vil overgå

fra den gamle ordning til den nye ordning de er meget forskelligt skruet sammen og det kan have store konsekvenser for den enkeltes

hvis man ikke får valgt rigtigt der derfor har vi stillet de her ændringsforslag og nu har de jo ikke fået nogen hvad hvad skal man sige stående ovationer i udvalgsbehandlingen men jeg synes

sådan at folketinget er advaret når der meget sikkert vil opstå den situation i den kommende tid at førtidspensionister fortryder deres valg når de opdager hvad konsekvenserne rent faktisk

vi er altså ikke imponeret over ministerens

fordi det jo peger på en grundlæggende skavank ved at man har oprettet udbetaling danmark og skilt sagsbehandlingen ad fordi man direkte henviser til denne oprettelse af udbetaling danmark der står udbetaling danmark og kommunen har ikke mulighed for at give egentlig rådgivning eller individuel konkret vejledning der tager højde for mulige fremtidige forhold det er da et politisk valg

vil give anledning skal indhentes

hvor man så vil argumentere med at det jo koster penge

påføre det offentlige et erstatningsansvar det

formuleringen i selve ændringsforslaget så jeg syntes lige at jeg ville bemærke at det punkt en er nogle dårlige undskyldninger for

nogle klager fra førtidspensionister der ikke føler at de fået en ordentlig orientering om konsekvenserne af at vælge at

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

for stemte otte

nummer tre fem stillet af det samme mindretal bortfaldet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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

og den første ordfører er fru louise schack elholm

områder venstre er bekymret over den affolkning som sker i yderområderne rundtomkring i danmark

jeg vil gerne kvittere for at regeringen nu

med dispensationer fra bopælspligten var ulovlig

men præciserer blot de eksisterende det giver

symbollovgivning

at lovforslaget vil gøre den store forskel

så spurgte jeg i øvrigt også efter om ikke

den tidligere regering ikke selv havde afsat penge kommer der masser af penge til at gøre nogle ting så kunne man jo godt lige have

at indføre en nedrivningspulje der skulle sikre at man kunne kunne gøre noget ved de der faldefærdige rønner der stod

er en positiv ting at man gør i forhold til det her lovforslag

sige at det undrer mig en kende for hvis man læser

jo meget entydigt at alle bakker op om at der skal ske noget men til gengæld er alle også frustrerede

med det her lovforslag så jeg synes at man skulle

faktisk været helt oppe på tyve procent

klart at vi har behov for en ambitiøs landdistriktspolitik vi vil vende udviklingen med tomme huse på landet fordi vi ønsker et land i balance vi arbejder hver dag for at skabe vækst udvikling og arbejdspladser i hele landet og fremgang og nye udviklingsmuligheder i vores landdistrikter derfor er jeg og socialdemokraterne også rigtig glade for forslaget her i dag med fleksboligerne giver vi nemlig mulighed for at man kan købe et hus uden bopælspligt så får kommunerne mulighed for at give tilladelse til salg af helårshuse til fritidsformål det er godt

for eksempel bor i byen og som gerne vil have et hus i naturskønne omgivelser tænk bare på

forskellige geografier som er en del af danskheden realdania udgav sidste år en rapport der tydeligt viser at alle danskere

byboere og landboere holder meget af

landområder og gerne vil nyde de

her er fleksboligerne et skridt i den rigtige retning helt konkret ændrer vi på bopælspligten så huse der i dag står tomme kan få nye ejere og en velfortjent istandsættelse i mange landkommuner er det derfor en stor del af boligerne

er billigt til salg og liggetiden er langt over et år men fleksboligtilladelsen skal selvfølgelig kun gælde der

lokalt ønsker det og ser det som en mulighed for vækst og udvikling i lokalområdet hvis det er tilfældet kan fleksboligerne til gengæld både skabe nyt liv i landområderne og nye arbejdspladser lokale håndværkere vil blive sat i gang med istandsættelse og vedligeholdelse nye tilflyttere sætter skub

at ordningen kan give mellem to og fire tusind arbejdspladser i

år alene til istandsættelse og renovering af boligerne det er vigtige arbejdspladser for

det er en personlig tilladelse til den som køber huset og kan udnytte det i en begrænset periode eller går det mere på

på at det er en personlig tilladelse

er en konkret tilladelse på det enkelte hus

om langtidseffekten er så god men lad os nu prøve at få det boret ud

varig effekt af det her det er det vi skal

at have fokus på så lad os få en god og grundig udvalgsbehandling af

enig i at det ville være godt hvis vi kunne få det drejet over

at det går mere på den enkelte bolig og hvis der så er nogle knaster i forhold til anden lovgivning

hvis vi har et politisk ønske om noget

det kræver følgelovgivning et andet sted så tager vi da det

hvorvidt det skal være muligt at give en klar tilkendegivelse

bare høre det lidt mere håndfast om den socialdemokratiske ordfører konstruktivt vil gå ind i en

beskeden præcisering som grundlæggende ikke giver kommunerne flere muligheder end de allerede har i dag det var også derfor venstres ordfører sagde fint nok der er ingen skade

men det er jo så bare slående at

række mindre byer kunne få

enige i at det er et positivt

at gå i gang med her der er masser af gode tiltag i dag har vi lige lavet det her tiltag med at vi vil lave en nedrivningspulje på to gange to hundrede million

er tusindvis af forslag der kan gøre det bedre her

fire tusind arbejdspladser alene på det her lovforslag det synes jeg godt nok er værd

kan gøre for at fremme landdistrikterne og øge

i dansk folkeparti har vi fundet inspiration i norges model som de kalder tiltagszoner hvor norge har vurderet nogle zoner til at være yderområder samtidig har vi anmodet regeringen om at finde en konkret definition på et landdistrikt dansk folkeparti er kommet med forslag blandt andet i vores program som at hæve bundfradraget for sommerhusejere

a la visitdenmark og flere positive forslag som man i øvrigt kan læse om på vores hjemmeside i dansk folkeparti finder vi dette forslag tiltalende lovforslaget omhandler en præcisering

at kommunalbestyrelserne kan meddele samtykke

en helårsbolig benyttes til fritidsformål og senere vender tilbage til helårsbolig det beskrives samtidig i lovforslaget at tilladelsen eller samtykket ikke kan gives hvis det er i strid med planloven eller med bestemmelserne i en plan jeg kunne godt tænke mig at ministeren kunne give eksempler på hvordan og hvornår den kunne komme til at være i strid med planloven

kommunerne har i dag mulighed for at give weekendattester kan ministeren beskrive hvad forskellen er på weekendattester og flexboligtilladelser

heriblandt en genindførelse af nedrivningspuljen og boligjobordningen og andre gode tiltag som kunne hjælpe landdistrikterne men når det ikke er regeringens hensigt må vi tage det bid for bid det skal dog siges at der er noget

har ændret holdning til dette og så må vi se hvordan og hvorledes det kommer til at

eller giver en åbning til eu for at åbne op for sommerhusreglen men ellers ser dansk folkeparti rigtig gode elementer i det og det er jo en præcisering af det der i dag foreligger

et høringssvar fra nykredit som siger at det her forslag kan gøres endnu bedre

vi i fællesskab skal arbejde med i udvalget

vi kan gøre lovforslaget endnu bedre

for at sige det på godt jysk i dag har regeringen meldt ud at vi ønsker at fortsætte puljen til nedrivning af boliger i to tusind og fjorten og to tusind og femten

penge de skal afsætte fyrre procent til de her projekter

det her lovforslag omhandler

der er jo rigtig mange boliger rundtomkring i vores landdistrikter og det kan godt være de ikke kan sælges som helårsboliger

lovforslaget ændrer boligloven sådan at kommunerne får

eller muligheden bliver præciseret for at kommunerne kan omdanne helårsboliger til fritidsboliger det sker ved en såkaldt flextilladelse som man kan give til boligejerne det er vores håb at det kan være med til at få endnu flere kommuner til at benytte sig af den her mulighed og være med til at få liv i vores landdistrikter og i vores landsbyer fordi folk vælger at bruge en helårsbolig som fritidsbolig og på den måde får fyldt boligen ud og

skabt noget vækst og udvikling i vores landsbyer med de ord

hvordan ser den radikale ordfører på

at det nok skulle gælde mere for boligen enten den konkrete bolig eller

for så kan man at stå i den situation at man

hus af den her karakter og så ved man ikke man kan komme videre eller ej

det kan godt være at man i kommuneplanen eller fra kommunens side har interesse i at gøre det om igen

altid skal skal høre argumenter og overveje dem vi skal have en udvalgsbehandling her og jeg vil gerne være med til at diskutere fordele og ulemper

mig ret i at det virker en lille smule underligt at man har haft mere fokus

ligesom personen end på boligen i det her

man kalde det

gøre noget for det er vi mange der gerne vil være med til så

være kommet gang i området igen og kommunen kan derfor

gerne have at det skal være en helårsbolig igen

meget liberalt og meget

får de den fleksibilitet

giver nogle muligheder for kommunen så jeg synes at det er rigtig godt at vi lader kommunalbestyrelserne

fordi man som ejer vil kunne få kommunens tilladelse til at benytte ejendommen som fritidsbolig og senere ret enkelt kunne få tilbageført status som helårsbolig

der findes ganske mange huse og småejendomme med en skøn rekreativ og attraktiv beliggenhed mulighed for at købe et sådant sted til fritidsformål hvor man senere når pensionistlivet melder sig kan bo hele året er da simpelt hen et godt tilbud

det er en mulighed for kommunerne at benytte sig af denne ordning med flexboligtilladelser ligesom det pointeres at en ophævelse af bopælspligten efter disse særlige bestemmelser knytter sig til ejeren og ikke til ejendommen dette for at holde reglerne inden for rammerne af eksisterende planlov og byggelov vi forventer at en del kommuner vil finde reglerne brugbare og til gavn for udviklingen i landdistrikterne og at en del mennesker vil have glæde af på denne måde at kunne flytte på landet under fleksible vilkår

og der tales jo mere og mere om at der er direkte usælgelige huse på landet forslaget om at kommunalbestyrelsen kan tillade

helårsbolig kan benyttes til fritidsformål vil sikkert kunne betyde at nogle af de her nu tomme huse vil blive solgt og sat i stand det er jo for så vidt beskæftigelsesmæssigt og på andre måder

betænkelig ved er at de her huse

så ikke længere er helårshuse det vil sige at den kultur der

periodevis beboelse i

fortrænger helårshusene

købe sig ind i det område hvor de er vokset op man kan for eksempel se tilfælde af det

som er ganske sårbare over for

helårshusene skifter status så her har vi altså et forslag hvor man kan sige at der er positive og negative elementer og effekter og derfor vil enhedslisten nøje følge arbejdet med

vi burde jo gå langt videre og det håber

ministeren på et tidspunkt kunne medvirke til hvis man virkelig vil noget for de her landområder

foreslået at man helt skulle lade være med at skelne imellem fritidsbolig og helårsbolig

sådan set gøre overalt altså slippe markedet fri og gøre det liberalt vi har før peget på at en væsentlig løftestang for de områder vi taler om

ophævet skellet mellem fritidshuse og helårsbeboelse at man så også

de der mærkelige regler vi har i danmark så der er virkelig mulighed for at komme ud over stepperne på det her område med nogle gode liberale løsninger

galt med planloven eller

der så er nogle huse der bliver for dyre

vi går sådan set ind for en liberalisering af det her område og fri bosætning sådan tror jeg sådan set vi er indrettet som mennesker så der er masser af muligheder her

hjælpe de her områder i et frit marked

at nogle som ikke kan sælge

søge efter de her mærkelige boliger der er er frie

socialdemokratisk regering at overhale den blå blok højre eller venstre om og så komme

da lovforslaget gælder alle kommuner

i landdistrikterne udflytningen væk fra landdistrikterne de senere år er kritisk og som

ønsker vi et danmark i balance vi ønsker også en balance mellem by og land og vi ønsker ikke tomme affolkede områder i landdistrikterne som sygner hen visner og til sidst dør

forslaget her kan skabe mere liv og mindre affolkning hvis fritidsfolket kan benytte nogle af de her tomme boliger

være med til at betyde at yderområderne blomstrer op igen og den udvikling vil vi selvfølgelig gerne understøtte når vi ude i landet bliver mødt af problemer med tomme boliger som står spøgelsesagtigt tilbage så har vi sympati og forståelse for at kommunerne ønsker at omdanne

helårsboliger til fritidsboliger i en given

kræver garantier for sommerhusreglen samtidig med at herre leif mikkelsen vil have den fuldstændig ophævet og også sælge alle vores sommerhuse

har ingen som helst tanker om at røre ved reglen om at man skal bo i danmark i tredive år eller

en helt særlig tilknytning for at kunne købe sig et sommerhus så

den tidligere regering man må sige at det

om året i to år sammen med de fem og halvfjerds million kr som vi i forvejen har prioriteret altså fem hundrede og halvtreds million

til byfornyelsesrammen hvor det særlig kommer til at gælde

rive ned og så gælder det i bymæssig bebyggelse for erfaringerne fra den

at at der gik rigtig mange penge til at rydde op i enkeltstående landbrugsbygninger herunder lader og så videre

bymæssig bebyggelse men det får vi jo selvfølgelig en lejlighed til

folketinget når vi kommer dertil derudover

herre lars dohn fra enhedslisten på at der er en udfordring

og se det der er hele pointen her nøjagtig som vi kender det fra den eksisterende sommerhusregel

pensionister der har haft et sommerhus igennem mange år mindst otte år kan flytte ud og bruge det

mig oplyst er der rigtig rigtig mange pensionister der gør det når de har haft et sommerhus et eller andet dejligt sted i mange år

status på helårsboligen eller på den bolig man har brugt til fritidsformål så kan man flytte ud i det og bruge

her følger den tilladelse også personen ligesom det

i dag handler om hvornår en helårsbolig kan benyttes til fritidsformål

som den enkelte kommune kan beslutte at indføre eller ophæve

har været rigtig meget miskmask omkring det her nogle kommuner har udstedt weekendattester andre har ikke og så videre

at kommunalbestyrelsen giver samtykke hvis en ejer af en helårsbolig ønsker at

i brug til andre formål end helårsbeboelse

kommunerne mulighed for at fastholde bestanden af helårsboliger af hensyn til boligsøgende i kommunen

der ikke sker en omdannelse af helårsboliger til andre formål

det er jo en helt helt anden situation vi står i i vores landdistrikter i dag og det fremgår tydeligt af reglernes formulering at det er den situation man

formuleret på og hvad de tager sigte på

end dengang reglerne blev indført realiteten er i dag at der findes områder især i vores landdistrikter der er præget

en ny situation som gør det nødvendigt at tænke på andre måder ude i kommunerne derfor synes jeg jo at det er relevant

en helårsbolig benyttes til fritidsformål

det samtidig pointeres at ejeren på et senere tidspunkt kan vende tilbage til

uden yderligere ansøgninger om samtykke fra kommunen altså som vi kender det fra sommerhusreglen og som vi kender

gerne vil gøre til fleksboliger således at det kan passe ind i planlægningen man kan sagtens forestille sig en langstrakt landkommune hvor man har en centerby som man ikke vil have fritidsboliger i og så yderområderne hvor man gerne vil have fritidsboliger og det er det der er vigtigt nemlig at det skal ind kommunens plangrundlag det skal vedtages i kommunen og

jeg skal også tilslutte mig det fru annette lind sagde nemlig at det er vurderet fra andre sider

vi skal huske på at helårsturismen ved vores kyster

største del af vores turisme i danmark i dag med over otte milliard kroner i omsætning så kommunerne kan altså benytte sig af den her mulighed

velbeliggende helårsboliger i landdistrikterne og dermed modvirke den risiko der er for forfald

jeg er sikker på at der er mange potentielle købere til helårsboliger som i en periode vil benytte dem til fritidsformål og senere igen vil vende tilbage til helårsbeboelse præcis som vi kender det fra sommerhusene forslaget vil

kunne bidrage til at skabe liv i vores

anden vigtig pointe som jeg nævnte er at de her fleksboliger også vil kunne lejes ud på linje med fritidsboliger og dermed bidrage til at øge

fritidshusudlejernes landsforening regner med at man lejer cirka femogtredivetusind boliger ud i det her land om året det

hvis det her bliver en rigtig sællert som man

så vil man kunne leje for måske helt op til tre fire milliard

bliver lejet ud og det synes jeg er vigtigt jeg har altså valgt

indføre den her ordning med fleksboliger

for de grænser der følger den gældende lovgivning det indebærer at en fleksboligtilladelse ikke kan gives

er i strid med anden lovgivning og det er først og fremmest planloven og byggeloven der tænkes på

fuldstændig som det er med de øvrige tilladelser der gives i forhold til at benytte sommerhusene til helårsformål og så videre det betyder i sagens natur at ordningen med fleksboliger i et vist omfang omfang begrænses af de her regler da de sætter grænser for

mange muligheder i vores landdistrikter for at bruge den her regel

og derfor kan den ikke følge med ejendommen ved salg

at hvis man laver et tankeeksperiment om at

yderområde lidt fjernt fra centrum

det er altså en mulighed vi giver kommunerne

derfor må det også forventes at en række af de kommuner der har været hos mig og sikkert også hos mange landdistriktsordførere vil være indstillet på at give potentielle købere forhåndstilkendegivelse om at kommunen vil give en fleksboligtilladelse det synes jeg også

på den måde kan gå ind at søge kommunen om

bopælspligten vil skabe større fokus på mulighederne for både den enkelte og for kommunerne og det vil påvirke forholdene i de her områder med affolkning i en positiv retning jeg siger endnu en gang tak for den velvillige behandling og ser frem til et godt

regeringen har fået indført en hel del af det vi gik til valg på

skal vi selvfølgelig se positivt på i det omfang

huset eller området

handler og ejerskifte er

vi bare strør om os med løs hånd er der nogle kriterier der skal lægges ind hvad skal

ikke komme længere hvad

skabe vækst i landdistrikterne

det er nemlig gået hårdest ud over dem da vi mistede

og halvfjerdstusind arbejdspladser under den forrige regering i de sidste fire år

og halvfjerdstusind arbejdspladser derfor er den her nedrivningsdel

jo også en del af det men vi vil gøre mere end bare at give

til ni og tredive kommuner vi vil give alle landdistrikterne mulighed for det det håber jeg

ekstra glad uanset om han er venstremand eller ej

vi også afskaffer den tidligere regerings kørselsafgift som jo på

erhverv i vores landdistrikter i forhold

det jo et spørgsmål om at skabe klarhed ensartethed og give kommunerne

dermed også borgerne jeg forventer faktisk ligesom sommerhusreglen vil få stor betydning

en stor artikel om sommerhusreglen og den viste at der er rigtig rigtig mange pensionister

det er igen ikke for at være fejlfinder men lad os nu

så kommer man lidt i gang med tingene og så er der gået en vis periode og så gælder den så ikke længere så har man pludselig ikke længere den der flekstilladelse og så må den jo falde bort

skal ejeren så gøre i den situation

man ejer bygningen eller måtte afgå ved døden

en sommerhustilladelse fra nogle pensionister der har

ønske om at de gerne vil have lidt færre pensionister i deres områder

har man først fået en fleksboligtilladelse følger den jo boligen

jeg sagde i min tale var at hvis man nu gerne vil sælge det

vores problemer omkring sommerhusene jeg sagde faktisk bare at vi før var fremme med

salg af sommerhuse og at vi peger på at sommerhuse også

til udlændinge

sælger vore landbrug til udlændinge

og velkommen til dem og så står vi med en

om at et gammelt faldefærdigt sommerhus

sælges til en udlænding hvad er det for en forskrækkelse

ministeren nævner tyskerne er det virkelig den der holder

op for det her område er det til at forklare

er det meget bedre altså et landbrug med mange hektarer og så videre er dog en fantastisk

så det er ikke her den hænger men men jeg vil sige at reglen som man kalder sommerhusreglen i virkeligheden er en

man kun kan købe efter tredive år og med tilknytning til danmark eller hvis man har en helt særlig form for tilknytning den administreres ret stramt og jeg forstår

jo en del af optagevilkårene i forhold til eu og jeg har det sådan med det at den står jeg bag helt og fuldt og så vil

er et gammelt faldefærdigt sommerhus tyskerne går efter tror jeg de vil gerne have nogle

nogle gode og ordentlige sommerhuse og de vil også gerne give en

vil betyde at der vil være rigtig mange i danmark der måske

ikke noget og de samme mennesker der har dem og

hykleri om at ingen udlænding må købe i danmark

forklare ude i fri luft kan det virkelig passe at vi har en boligminister der går ind for

det giver intet liv i landsbyskolen det giver ingen udlejning fordi folk med mange penge der har råd til

så det er også et spørgsmål om hvad vi vil med vores yderområder skal vi affolke dem og sælge dem til udlændinge

er en forskel i synet på det og jeg respekterer at liberal alliance gerne vil det her men det vil vi

ikke er noget i dag der forhindrer kommunerne

vel det det var bare det ene det som optog mig endnu mere var at ministeren talte meget om sommerhusreglen for pensionister

den almindelige sommerhusregel for pensionister altså i sommerhuse

det giver klarheden det giver muligheden for at det kan følge personen hele livet igennem det nye i det

at man hvis man gerne vil

i stå de steder hvor man bruger reglen i dag det synes jeg er rigtig vigtigt men man skal bare gøre sig klart at det her giver

klarhed over det det giver en ny mulighed og så synes jeg da at man

så fjerner det jo en del af den usikkerhed der har været

weekendattester som kommunerne har administreret meget meget forskelligt der synes jeg at været behov for at præcisere

er det det samme der gør sig gældende her og der tænker jeg selvfølgelig på de ydelser som følger med der er jo en stribe

inden for kommunen og jeg går ud fra at det er de samme

det hvis de har ejet det i otte år det er ikke noget man skal ud

fra fritidshus til helårsbolig hvis man ønsker det eller

andre borgere i kommunen altså at man også

velfærdsgoder og til det der følger med i kommunen sådan må det

at den ikke er bindende hvis den gives

lige pludselig kan blive trukket tilbage så skal jeg også lige høre om

regeringens holdning at der ikke skal pilles ved sommerhusreglen og

hvis ministeren vil redegøre for det

jernbanegods i danmark og derfor

fremme samspillet mellem havn og bane og når det er vigtigt

det fordi en meget meget

del af vor import og eksport jo rent faktisk går over havne og det er

så er et ordentligt samspil her vi ønsker

side at der skal mere gods over på jernbane og jeg er derfor også enig i det der ligger i

medfører og skal medføre mere gods på jernbane

kræver både nationale og internationale investeringer

at der er enighed om at vi skal styrke det at mere gods fra asfalt og fra lastbiler over på bane og søvej

vigtigt med en lokal forankring her og det er selvfølgelig den måde ejerstrukturen er på når det gælder havnene og derfor viser erfaringerne også at hvis det

det vigtigt med den lokale opbakning der skal være sikkerhed for at de

rent faktisk blev afsat ti million kroner til fremme af samspillet mellem

er altså arbejdet videre med det projekt og det

de lokale forhold og det ser også ud til at det måske

men det jeg synes er det vigtigste

også mit indtryk at der rent faktisk er fremdrift i projektet fra ministeriets side er vi i løbende dialog med hirtshals havn

fortsat fra havnens side arbejdes på medfinansiering fra

i gang med vvm screeningen de to forudsætninger er selvfølgelig

jeg skal ikke afvise at det på et tidspunkt kan blive aktuelt at udbygge dele af strækningen mellem aalborg og hirtshals og der kan meget vel måske på sigt vise sig et behov for det

og der er det kedelige ved så skal siges i en bisætning her heller ikke er midler til det så jeg synes

sådan set udelukkende med det formål

som vi også selv har været med til

vi finder helt klart er vigtig vi har helt overordnet det skal jeg sige med det samme til enhedslisten så vi ikke går fejl af hinanden

som har afsat de her penge enhedslisten har

skriver at det er muligt at finde de penge det er klart nok

i infrastrukturfonden ligger mange penge i dag det skal der jo helst gøre det var hele forudsætningen dengang man lavede aftalen i to tusind og ni at der skulle ske et tilbageløb af midler nemlig fordi man havde sat prisen særlig højt for at være sikker på man ikke fik nogen overraskelser det var noget man havde set op gennem de forskellige årtier og ikke ville genopleve derfor er det ikke mærkeligt at der ligger mange penge i infrastrukturfonden men det er stadig væk forligskredsen der skal afgøre hvad de skal bruges til man kan se der kommer nye projekter ind som ikke har været indtænkt i hvert fald ikke

hvornår de skulle gennemføres for eksempel elektrificering

lunderskov så det er klart der kommer ting ind og det her kan også være et element jeg vil bare ikke i

om vi finder det er noget der skal fremmes eller ej men selve ideen

den tid hvor jeg havde med det

selvfølgelig gjorde mere ud af havnene og også gjorde mere ud af adgangsvejene til havnene altså ikke fik det

vigtigt at vi får ting

at vi får nogle gode infrastrukturer ind til havnene derfor har vi også haft de forskellige havnepakker uanset hvor meget jeg

enhedslisten er jeg nødt til at sige at min opfattelse

sådan at det må være noget man afgør i forligskredsen men jeg synes det er fint nok at enhedslisten sætter det her på diskussionskortet

jo selvfølgelig løbende debattere de her ting

havn vi mener fra socialdemokratisk side at der ikke

en kæmpestor vækstmulighed for det danske samfund

godstransport til havne til at hænge sammen med godstransport på tog derfor er det rigtig kærkomment at enhedslisten giver mulighed for at vi kan diskutere det her spørgsmål netop med hensyn til hirtshals havn som jeg havde lejlighed til at besøge her i

allerede og der er et rigtig stort vækstpotentiale det er ikke uden årsag at hirtshals havn selv kalder sig for skandinaviens omdrejningspunkt der er færgeforbindelse til larvik kristiansand stavanger og bergen i norge der er sågar færgeforbindelse hele vejen til island og til færøerne ja det er ganske eksotisk det er en havn hvor rigtig meget sker på hirtshals havn håndterer man stykgods bulk projektlast og sværlast man har faktisk

om året og man har hvad der svarer til ethundrede og tredivetusind lastbiler og trailere om året det er virkelig en havn som er

forrygende udvikling derudover kommer

millioner passagerer om året så der er tryk på i hirtshals derfor er det også sådan som min kollega fra venstre herre hans christian schmidt var inde på at vi i den store brede grønne forligskreds allerede har sat ti million kroner af til bedre samspil mellem

vi kan få gods til at komme på skinner så man har altså sat pengene af man er i gang med at gøre noget på det her område

i eu sammenhæng at sikre

ten t hovednettet hvilket igen betyder at man vil være bedre i stand til at få eu støtte og der er noget der tyder på at man er tæt på at det kan lade sig gøre enhedslistens helt konkrete forslag om at sikre jernbanespor omladefaciliteter med videre på hirtshals havn er ganske sympatisk der er ingen tvivl om at det er en stærk vision også at få

og bedre jernbaneskinner fra hirtshals til aalborg det er noget der lyder rigtig godt

et projekt som er sat i gang med midler fra den grønne forligskreds

de her ting vi står ved at vi er i en forligskreds bredt i folketinget vi kan ikke bare

selv om der er rigtig meget positivt i det der er som sagt en god proces i gang og vi håber

vi kan fortsætte den gode proces men selve det konkrete

den her ordførertale gælder også for sfs vedkommende

det er en god idé og omfatter forslaget med sympati

hvornår har man så sidst i forligskredsen drøftet det

har bevilget ti million kroner til et projekt på hirtshals havn

der skal flere penge til i

for at skabe nye arbejdspladser og der er gode muligheder for via havnene at satse på miljørigtig godstransport så det er noget

turen til hirtshals her i fredags for netop at besigtige hirtshals havn være i dialog med havnedirektør

der er ikke nogen tvivl om at de helt konkrete forslag som enhedslisten lægger frem

beslutningsforslaget her ville være rigtig rigtig

sat penge af det forudsætter at der også lokalt fra bliver bakket op

at man arbejder på udviklingen derfra og at vi

lidt for nemt bare at sige som enhedslisten gør her

hele fra statens side nej det er ikke den proces der er sat i gang vi har brug for at alle løfter

enheder lastbilenheder løstrailere og så videre så der er al mulig grund til det når vi foreslår at man

det helt konkrete projekt som vi foreslår

og ikke bare som jeg siger slå ud med armene og lave en overskrift der siger at der skal ske noget på havnene og er et stort vækstpotentiale og

omladefaciliteter ved anlæggelse af spor terminalfaciliteter i og baglandsfaciliteter i

med jernbanen mellem mellem hirtshals hjørring og aalborg så ikke passager og godstog kommer til at

det jeg spørger til er det et konkret projekt man vil prøve at drøfte i forligskredsen hvis det

vil der være mange af de tanker som ligger i det her beslutningsforslag som vi kommer til at drøfte også i den grønne forligskreds man kan undre sig over med den iver som herre henning hyllested fra enhedslisten lægger for dagen

så ikke vælger at være med i den her forligskreds hvor

presse på og trække i den rigtige retning men det er måske lidt nemmere i den her sammenhæng

kan betales fra statens side nej der er brug for at ikke bare staten betaler

også lokalt og på eu basis skaffes penge til det her men

henning hyllested og enhedslisten at vi er enige i intentionen med det her vi skal nok klemme på

og fremlægger det ene projekt efter det andet det er altså noget vi foretager i de respektive forligskredse hvor vi fordeler midlerne fra infrastrukturfonden

interessant lige i det konkrete forslag er

men jeg har ikke hørt at der skulle være nogen godsoperatører som står på nakken af hinanden for at få den kørsel til hirtshals havn

tror jeg også at man i forligskredsen vil være med til at fremme sådan

få nogle lastbiler væk fra vejene og få noget mere gods over på bane

hvor meget der så skal laves i baglandet af infrastruktur

det på et tidspunkt bliver skudt i gang

blevet sagt i forhold til medfinansieringen fra kommune og havn og jeg vil da opfordre til under udvalgsarbejdet at spørge ind til hvor

vi positive over for det men vi tager det i forligskredsen er behovet der finder

at faciliteterne jo ikke er til stede

på ingen måde i dag er attraktivt hverken pladsmæssigt eller økonomisk at køre godstransport i danmark indenlands eller for den sags skyld på eus hovednet

det netop er et rigtig godt bevis på at der skal til at ske noget hvis vi overhovedet skal komme med på den vogn og hvis vi overhovedet skal

rentabelt vi vil meget gerne have mere gods på bane

tilkendegivet at hvis der er et reelt behov og man kan dokumentere

så er vi i dansk folkeparti meget positive over for det

at mennesker skal kunne transportere sig også selv om de ikke har bil så det er vel ikke et ukendt fænomen at man

godstransport på jernbane

af klima og miljøhensyn

hente finansiering derfra hvor man i øvrigt kan hente finansiering

bliver godkendt til at være en del af eus hovednetværk

er vel ikke et ukendt fænomen at man putter offentlige kroner i i et eller

den finanslov der er for i år

kroner til at elektrificere et stykke jernbane på sjælland køge nord næstved der er også en aftale mellem regeringen enhedslisten og dansk folkeparti om en milliard kroner årligt til den kollektive trafik og jeg vil da opfordre enhedslisten til

tage det her projekt op i de forhandlinger der foregår løbende både om finanslov og om

der koster en masse penge uden at der også er noget finansiering sådan

vi vil ikke afvise at vi på et tidspunkt skal se på den her baneforlængelse

som det flere gange er blevet nævnt også af transportministeren og af den tidligere transportminister herre hans christian schmidt

har man jo afsat ti million kroner tidligere til at se på det her det afgørende er nu at

at der er medfinansiering fra både kommune og havn og det andet er også at der jo meget gerne skulle være nogle virksomheder som synes at det kunne være fordelagtigt

at få gods over på den her bane for

ikke er nogen der har tænkt sig at bruge den til at køre gods på og så må vi jo se på det

lidt forvirrede over alle de forlig der er men det viser jo at vi arbejder meget

så må vi se på det dér vi kan

støtte det her ufinansierede beslutningsforslag som

i forligskredsen som åbenbart er i gang med det her arbejde og hvor der er brugt penge på at analysere spørgsmålet

kender ikke afgrænsningen af hvad man må bruge pengene til i den der milliadærklub

det gør herre henning hyllested sikkert og derfor

med i lommen der og så finde ud af om det kan bruges til andet end det man gør i

udløber af hele kuldsejlingen af betalingsringen omkring københavn så vi må pege på at

eller også at det kommer i forhold til arbejdet i den oprindelige forligskreds hvor man så på et tidspunkt kan prioritere det her projekt

er det kollektive og det var det der var ideen med

her milliard så er det mærkeligt ikke kigger i egen stue inden man peger på at andre absolut skal løse den opgave

havne som overhovedet muligt i hele landet regionalt er det en mærkesag alle steder at vi får så meget trafik over på bane og skibe som overhovedet muligt for at løse trængselsproblemerne miljøproblemerne og meget andet

men når enhedslisten så bringer

at overhale de almindelige processer indenom

den her sag hører jo rettelig hjemme i forhandlingerne om transportforhold trafikforhold i de kredse vi normalt forhandler i

jo dér herre henning hyllested må vise sin forhandlingsstyrke

jo så se hvor stærk en forhandlingsposition enhedslisten har der og så få prioriteret de sidste manglende millioner i de forhandlinger jeg kan forstå at den store kreds allerede er i gang med

få det her projekt gennemført pengene er afsat over ti million

vvm redegørelse og eu midler og

de forskellige ordførere som jo er med i den store forligskreds at det jo er noget der hører hjemme der så er et af formålene med

sige til forligskredsen så tag jer dog sammen

i gang og så henviser man så

en kendsgerning og det er også en kendsgerning hvis man spørger på hirtshals havn

og at det beløb heller ikke rækker ret langt

helt åbent vi kommer på ydersiden og siger kom så venner følg så med gør nu noget hvis i absolut vil have at det skal foregå i forligskredsen så gør det dog som sagt som jeg tidligere inde på i et af mine spørgsmål eller mine indlæg

ikke noget for enhedslisten hvor tingene bliver besluttet henne forslaget er blevet meget aktuelt kan man sige efter at

regeringen jo helt uforståeligt har aflyst

kørselsafgifterne på lastbiler det var jo en miljøafgift og et af formålene med det her forslag med

sætte gang i udviklingen af godstransport på jernbane er jo netop at få den miljøgevinst der skal til og som transportsektoren jo altså skal til at levere

fem og tyve procent så det er først og

af miljøhensyn jernbanen

da ingen tvivl om at miljøafgifterne på lastbiler

investeringer i i godstransport på jernbane og så ville jo samtidig kunne være med til at afhjælpe den trængsel som nu giver anledning til at man diskuterer i forhold til e fem og fyrre og i det

herhjemme at nu skal man have hærværksmotorvej og vi skal have udbygning af e fem og fyrre med jeg ved ikke hvor mange spor og det indgår tilsyneladende ikke i diskussionerne at satse

vi har jo også i bemærkningerne henvist til hvor godt det går på hirtshals havn

der kommer rigtig rigtig rigtig meget gods

til og fra norge via hirtshals havn og de satte rekord

der mangler kombifaciliteter i øvrigt i modsætning til i den anden ende af kæden altså i kristiansand feks

med eus anbefalinger

på lange strækninger og anbefaler

og halvtreds km skal man i virkeligheden prøve at kigge på om der ikke er mulighed for at flytte gods

på initiativ af transportministeren

bliver godkendt som en del af ten t hovednetværket og det er rigtig godt

det er lidt paradoksalt at det i høj grad var eus krav om liberalisering tilbage i nitten syv og halvfems

de indenlandske godsruter led en krank skæbne

skiftende regeringer jo da bestemt også gjort deres til ikke at have fokus på det

for at det efter vores bedste overbevisning

vi har også i forslaget medtaget at der selvfølgelig

linjen hirtshals hjørring aalborg skal nok sine steder

ændres og der skal gøres plads til godstogene så

så må sige en karambolage mellem passager og godstogstrafik godstog er lange og dem skal der gøres plads til ved vigespor

det samme kommer jo nok til at gælde hen ad vejen for frederikshavn hjørring aalborg og

at vi får indledt en en udvikling hvor vi flytter godset på bane

tilbageslag nu i og med at man har fjernet kørselsafgifterne på lastbiler men men det får

til at helme vi mener at man må udbygge faciliteterne rundtomkring jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at der også vil være godstransportører til

er til det hvis de kan komme til

vi vil også med det her forslag markere at det

er begyndelsen på en stribe af forslag fra enhedslisten

hvor vi indleder den der udvikling

kim christiansen siger at vi sparker en åben dør ind har

er bevilget er nok og vi vil også sætte spørgsmålstegn ved om

er ret mange penge men alt i alt

vil jeg gerne takke for debatten takke for de positive indstillinger og håbe at man så i forligskredsen tager sig sammen og tager det her alvorligt og begynder

gøre projektet i hirtshals konkret

er jo altså nu og her det sker i hirtshals

nu regner jeg så med at det kommer op i forligskredsen og nu regner jeg med at man tager sig af det jamen har herre henning hyllested selv rejst det i milliardærklubben man skal jo huske at

virkelig er penge og der sidder enhedslisten jo med sammen

andre til at gøre det i den kreds vi sidder i har

rejst det blandt de venner der virkelig har

den store forskel men det er i hvert fald ikke godt for hele ideen om at flytte gods fra lastbil

den fordel der havde været ved at firmaer nu

betale noget mere for deres transport på lastbiler

i verden efter alternative transportformer som vi har set en række firmaer gøre jeg har tidligere henvist til

i kalundborg som er begyndt at hente deres containere i hamborg med skib i

få dem kørt på lastbiler den udvikling har man selvfølgelig ikke stoppet men man har

prøve at sikre investeringer i den kollektive trafik i passagertrafikken det er der vi har set at der har været meget meget store problemer ikke mindst i

trængslen omkring

trafikforlig der kom i stand jo trods alt kom i stand på ruinerne af betalingsringen

på rette tidspunkt i i den forligskreds vi selv er med

sker jo ikke noget ved at den anden forligskreds som jo har taget hul på det her og hvor man

jeg tror sådan set bare at herre henning hyllested skal tænke på at det der gjorde

at regeringen lyttede mest til venstres argumenter og det

klogt men tilbage til det andet

i milliardærklubben hvor pengene sidder løst og hvor man har nok af dem

det så vise sig at vennerne der ikke vil hjælpe så må

skal til at behandle det i udvalget og så må vi lytte til det men

bringer det op blandt de mennesker

sted man kan få råd fra især når det handler om

regeringen har fået jeg ved ikke om det er nye venner

i det her spil men jeg synes i hvert fald det et skidt sted man henter sine

vejledning og det fører så også til tilbageslag for indsatsen

klima og miljø som det nu har gjort

det håber jeg da at transportministeren skriver sig bag øret og bringer videre i regeringen hvis man ikke skulle

at aftalen i bund og grund handler om bedre og billigere kollektiv trafik og

forligsteksterne i en række beslutningsforslag nede i folketingssalen

jo netop at rejse sagen i folketingssalen at det skulle være

debatter i folketingssalen af alle vel det fineste sted hvor det danske demokrati udfolder sig

det er jo altså enhedslistens mulighed for at påvirke en proces som vi jo altså i det her tilfælde hvor vi snakker om en stor forligskreds står på sidelinjen af det kan man selvfølgelig gøre sig lystig over grine af og skose os for

kan der godt være dele vi alligevel ønsker at påvirke det synes jeg er en demokratisk ret og vi

den så det rigtige sted nemlig i folketingssalen

tvivl om at hvis der er et behov i

der mangler bare ordentlige sporfaciliteter og terminalomladefaciliteter på hirtshals havn så det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om jeg har trods alt en erfaring fra tidligere fra esbjerg havn hvor man jo gjorde det der men hvor man jo af

det daværende godstransportfirma ikke ønskede at ligge og køre helt til esbjerg jeg er nu sikker på

at at man sagtens kan finde

virkelig et potentiale og et underlag og det er jo i sig selv nok

vi er mere enige med justitsminister morten bødskov end vi var med daværende retsordfører for socialdemokraterne morten bødskov

§ fire og tyve den såkaldte ministerbetjeningsparagraf

sket det at ordet ministerbetjening er røget ud af paragraffen til gengæld kan man så finde det i bemærkningerne hist og pist

noget som stod der i forvejen men det stod så i bemærkningerne vi synes det er

fire og tyve at man ikke længere er tvunget til at læse i bemærkningerne for at forstå

skal fortolkes vi det er en forbedring at selve paragraffen er blevet præciseret men indholdsmæssigt

interne dokumenter og oplysninger der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder i forbindelse med ministerbetjening

nu står der retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger der udveksles på et tidspunkt hvor der er konkret grund til at antage at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand

et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder

ikke medfører at man i dag kan få

aktindsigt i dokumenter som man ikke også ville have kunnet få med vk regeringens forslag og vice versa men som jo rydder en tvivl der måtte være væk

minimeret det fremgår også

paragraffen skal fortolkes snævert det gjorde

set også før men det er vigtigt at få det tydeliggjort og præciseret fordi udgangspunktet jo er

som har meget stor interesse blandt journalister og hvis der er noget der kan interessere journalister så er

og journalisters arbejdsvilkår og det er helt forståeligt

i hvert fald for en stor dels vedkommende har

man har jo nærmest fået det indtryk at vi vi må aflyse uddelingen af cavlingprisen fremover

få nedlagt gravergrupperne på diverse dagblade

det vil være fuldstændig umuligt for dem at udføre deres arbejde det er en klar overdrivelse så galt går det ikke men hvis det

selvfølgelig og jeg kan sige at fra venstres side vil vi da følge loven og vi vil følge op med spørgsmål

for at se hvordan loven så rent faktisk bliver administreret der har vi jo også

en institution som folketingets ombudsmand som man jo kan klage over

han tolker jo naturligvis loven i overensstemmelse med dens formålsparagraf som

at læse op den står i § 1 loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder med videre med henblik på navnlig at understøtte 1 informations og ytringsfriheden 2 borgernes deltagelse i demokratiet

kontrol med den offentlige forvaltning 4 mediernes formidling af informationer til offentligheden og 5 tilliden til den offentlige forvaltning i overensstemmelse med den formålsparagraf skal de øvrige paragraffer i

jo fortolkes så jeg vil sige at fra venstres side har vi altså ikke den store bekymring for at slotsholmen nu vil blive henlagt i mørke og det nærmest vil blive umuligt fremover at få aktindsigt i noget som helst

skal vi vi kigges over skuldrene selvfølgelig skal der være mulighed for at man kan følge lovgivningsprocessen men som jeg også har hørt de fleste medgive

behov for i et ministerium at have et fortrolig rum man har behov for at kunne have et fortroligt rum til politiske forhandlinger og til det lovforberedende

skal huske på at de faglige vurderinger der ligger til grund for den lovgivning vi vedtager

det kan jo ikke være spørgsmålet om hvilken adresse brevene cirkulerer rundt på det må være et spørgsmål om hvad der står i de pågældende breve der har betydning for om der skal være aktindsigt eller ej der har været rigtig meget debat og det vil der sikkert også være fremover om

paragraf så man næsten glemmer hvad der ellers

videreføres gældende ret så loven gælder for al virksomhed der udøves af den offentlige forvaltning men så sker der altså også en udvidelse af lovens anvendelsesområde i en række henseender og det jeg vil nævne er at lovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte kl og danske regioner i dag er det sådan at man har aktindsigt i kommunerne og i regionerne men i de foreninger hvor de har besluttet

har man ikke aktindsigt det er ret besynderligt og det bliver nu ændret

det såkaldte subjektive identifikationskrav altså det her

at man skal gå ind og sige lige præcis er for et dokument man søger aktindsigt i

et krav om at man kun skal angive selve temaet

bliver der oprettet forsøg med en postlisteordning så man kan følge med i hvad der er af ind og udgående post i en myndighed og udvidelse af aktindsigten vil også

i en række andre henseender eksempelvis bliver der ret til aktindsigt i bødeforlæg som er vedtaget af en juridisk person altså selskaber foreninger

også få mulighed for indsigt i den øverste ledelseskontrakt altså herunder for eksempel direktørkontrakter for så vidt angår oplysninger om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed der indføres ret til aktindsigt i de såkaldte praksisoversigter samt en ret til indsigt i oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form der indgår i et fremsat lovforslag så er der også visse begrænsninger i retten til aktindsigt ud over det vi har talt om

er blandt andet undtagelse af alle sager om førelse af en kalender fra retten til aktindsigt men jo altså fortsat ret til aktindsigt i de mødereferater der er og så sker der også

lille opstramning en præcisering

kravet om hvornår man så skal have aktindsigten det er ikke længere ti dage men syv arbejdsdage det er et mere præcist begreb

vi skal behandle i dag l en hundrede og fem og fyrre og l en hundrede og seks og fyrre

dem tror jeg ikke den store interesse for

ordføreren mente at man havde malet det her op til

uenig i jeg mener faktisk det er rigtigt at det er et problem men når nu ordføreren siger at hvis det er et problem

at der kommer en evaluering om et års tid eller eller hvordan skal vi forstå

som udgangspunkt er det præcis de samme dokumenter man kan få aktindsigt i med vk regeringens lovforslag

det lovforslag der ligger her i dag præcis de samme

bred enighed om med hensyn til

spørgsmålet om lovens udvikling sagde jeg at

en evalueringsparagraf i loven men vi vil selvfølgelig følge følge udviklingen og se hvordan det går og om det går så galt som nogle spår det er vi nu ret sikre på at det ikke gør men skulle det vise sig at de har ret

som ansvarlig politiker vil agere ud fra det

den vil sikkert give svar på mange af de spørgsmål

også nogle akter som ikke vil blive

men det totale billede altså nettoresultatet

vi jo godt være enige om at den lukker af for noget åbenhed som vi har i dag lige præcis omkring ministerbetjening politisk rådgivning af ministre

kunne få at se i fremtiden og jeg kunne godt tænke mig at høre en forklaring på hvorfor

i dag som vi ikke må få at se i fremtiden

som er så farligt og så skadeligt for det lovgivende arbejde at de ikke må få det

grunden er at det virker ret tilfældigt

de de eksisterende bestemmelser ved at skifte navn på styrelserne og kalde dem kontorer i ministeriet så kunne man faktisk

omgå bestemmelsen men det ville være lidt

ordføreren er i gang med at indskrænke åbenheden offentlighedens adgang til at følge med i hvad der sker omkring de centrale beslutninger og på hvilket grundlag de bliver taget så

karsten lauritzen i medierne han

udemokratisk at økonomi og indenrigsministeriet

fra et høringssvar der var kommet fra statsforvaltningerne det var i forbindelse med jordbrugskommissionen

er at man har mulighed for i de indledende faser

skrive på forsiden af deres avis at nu er man nået så og så langt i i forhandlingerne altså

også ud fra at herre simon emil ammitzbøll vil frabede sig at der bliver opsat et webkamera i liberal alliances gruppelokale det kunne man jo godt foreslå jeg tror at mogens glistrup havde det i sin tid til gruppemøderne i fremskridtspartiet og det var vist ganske fornøjeligt men nok ikke videre befordrende for den demokratiske proces

mulighed for at tale sammen i fortrolighed mulighed for at udveksle dokumenter i fortrolighed i forbindelse med

med kvalitet hvis ikke man har nogen muligheder for

at man skal gøre ministerierne til partikontorer

er ikke et ministerium vi er en privat forening

og om at skatteborgerne

der er når der laves politiske aftaler

for deres egne penge jeg er glad for at herre jan e jørgensen indrømmer at den her paragraf ikke bygger

og den såkaldt private forening liberal alliance er jo ikke mere privat end at den modtager betragtelige tilskud fra staten også udkrævet af skatteborgerne og herre simon emil ammitzbøll sidder her i kraft af at han er valgt af befolkningen og skal udøve demokrati så man kunne jo sagtens føre tankegangen videre

hvorfor skulle der så ikke være fuldstændig mulighed for indsigt i hvad der foregår i de forskellige partiers gruppeværelser altså jeg synes det er en lidt søgt måde

at alle må kunne forstå at der er behov for at der er nogle drøftelser der

filmer det der sker og der er altså også ting

være mulighed for at udveksle på skrift uden at der er

åbenhed og offentlighed om det jeg tror faktisk ikke har hørt andre i debatten plædere for en fuldstændig og total åbenhed som er det jeg hører herre simon emil ammitzbøll argumentere

mange der bruger deres arbejdskalender til private aftaler

huske at det jo ikke bare er journalister der kan få aktindsigt i en kalender det kan vi

alle sammen altså fordi man er ansat i en kommune eller i staten skal det så betyde at hvem som helst kan få fuldstændig indsigt i hvad man har af aftaler i løbet af arbejdsdagen og for den

i kalendere til gengæld

er hemmelige de mødereferater der vil foreligge og de møder der er på en

på sagen så derfor får man aktindsigt i hvad der er foregået på de møder men altså kalenderen at se hvornår folk har en sygedag

har man altså ikke ret til aktindsigt i hvis det her

fundet ret vigtig de har endda nedsat en kommission for

kom netop frem ved at der var en journalist der fik aktindsigt

i nogle mødekalendere er det så ikke problematisk hvis en sådan sag ikke ville kunne

så kunne journalisten jo ikke kæde tingene sammen

nu blev det opdaget det er rigtigt ved at at man kunne sammenholde nogle kalenderoplysninger men

så må jeg altså også sige at jeg stiller mig noget tvivlende over for om skattesagen ikke havde eksisteret

hvis man bliver spurgt som som vidne

en undersøgelseskommission har man jo også pligt til at fortælle hvad man har holdt af møder og så videre men det her med at man har

meget konkret jeg tænker tilbage på for eksempel sagen med

en næse i i sagen om

og sagde at sagen var blevet udviklet i de konservatives folketingsgruppe

senere at den reelt var udviklet i sundhedsministeriet

dog trods alt endte med den vil jeg kalde det alvorlige sanktion

få det nærmere belyst altså jeg ville umiddelbart vurdere at i lige præcis de ting som herre henning hyllested nævner vil der ikke være nogen forskel men det er min umiddelbare vurdering og det kan være at den er forkert men

kunne få aktindsigt i det fremover det kan herre henning hyllested åbenbart

om afgørelser altså hvis der bliver truffet en afgørelse i et ministerium

det er ikke sådan at bare man kan kalde noget ministerbetjening

så jeg synes herre henning hyllested

det har uden tvivl været en anden tid dengang hvor en mur delte europa og dengang hvor telefaxen var et moderne kommunikationsredskab rigtig mange ting har ændret sig siden nitten fem og firs og derfor har vi som samfund brug for en ny offentlighedslov en lov som vil passe bedre til den tid vi lever i i slutningen af halvfemserne og i starten af nullerne altså i tiden forud for nedsættelsen af offentlighedskommissionen i to tusind

havde man ved en række lejligheder rejst spørgsmålet om en generel revision af offentlighedsloven samfundsudviklingen gav med andre ord anledning til betænkeligheder ved den gamle lov fra nitten fem og firs hvad er det så for en samfundsudvikling vi har oplevet og som har skabt behovet for en revision af offentlighedsloven jo som led i en egentlig privatisering blev offentlige opgaver i stigende grad henlagt til selskaber og sådanne virksomheder kunne ikke uden videre trækkes ud af offentlighedsloven

udliciteret til private firmaer det var brugen af digital kommunikation som spillede en langt større rolle i slutningen af nitten halvfemserne og starten af nullerne hvor den her debat var på sit højeste end den gjorde gjorde i midten af nitten firserne endelig oplevede man i centraladministrationen ændrede samarbejdsstrukturer og tværministerielle samarbejdsformer samt øget inddragelse af den decentrale ekspertise

i to tusind og to nedsatte offentlighedskommissionen med folketingets daværende ombudsmand hans gammeltoft hansen

er som mange ved baseret på offentlighedskommissionens lovudkast og den politiske aftale mellem regeringen venstre og konservative om en ny offentlighedslov personligt er jeg glad for at vi igen har fået en regering som ønsker brede politiske aftaler og forlig det er en gevinst for vores demokrati

for offentligheden omkring forvaltningen er bredt anerkendt og accepteret på tværs af politiske skel helt afgørende for os socialdemokrater for indgåelsen af den brede politiske aftale har præciseringen af reglen om ministerbetjening været samt enigheden om

bruges restriktivt lovforslaget som vi behandler i dag er stort og mange elementer i forslaget vil udbygge den gældende offentlighedslovs princip om åbenhed i den offentlige forvaltning

og ikkebørsnoterede selskaber hvor offentlige ejer mere end fem og halvfjerds procent

undtaget fra aktindsigt

det vil sige at få udarbejdet en sammenstilling af oplysninger i et nyt dokument aktindsigt i et bødeforelæg der er vedtaget af en juridisk person og ophævelse af det subjektive identifikationskrav der erstattes

et krav om angivelse af temaet for aktindsigtsanmodningen

dag en langt større inddragelse af decentral ekspertise end i nitten fem og firs

faglige eksperter hvis kontor ikke er nabokontoret eller et lige lidt længere ned ad gangen men derimod måske er placeret i en anden bygning tages med på råd i dag har mail

der er altså tale om nogle ændrede samarbejdsformer hvilket skaber et behov for en modernisering af offentlighedsloven

afgørende for os at det nu præciseres og tydeliggøres at § fire og tyve reglen skal

fordi ministerbetjening er et uklart begreb i stedet står der direkte hvornår dokumenter kan undtages fra aktindsigt

for embedsværkets rådgivning og bistand dermed vil den nye offentlighedslov komme til at virke sådan

men vil derimod balancere mellem hensynet til offentlighed og hensynet til en moderne og beslutningsdygtig forvaltning hvorfor er det vigtigt at lovgivningen fungerer

vil dårligt arbejde herinde på christiansborg ingen effekt have

i forhold til offentlighedsloven vil betydelige negative konsekvenser eksempelvis være misforståelser og fejlagtige afslag altså en situation

eller en journalist ansøger om aktindsigt i dokumenter og får afslag på sin ansøgning aktindsigt selv om det aldrig har været lovens hensigt og dermed folketingets hensigt overordnet set vil

offentlighedslov både modernisere og udbygge den gældende lovs grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning vi sikrer at en åben og gennemsigtig offentlig forvaltning fortsat er en hjørnesten i det danske samfund

borgere og medier har størst mulig adgang til at følge med i og dermed føre kontrol med at alt går rigtigt til i den offentlige forvaltning

det kræver jo så også at der er en opposition der er villig til at gøre det

set nej til det her lovforslag for to år siden

umuligt for den daværende regering at lave et bredt forlig kan man vist roligt sige men tingene ændrer sig jo

om vi har brug for den her nye offentlighedslov hvad er det er problemet er det problemet at vi har fået

jeg har meget meget svært ved at se hvad der er problemet ved den eksisterende offentlighedslov i forhold til det praktiske

erstattet den mundtlige kommunikation

jeg også var inde på i min ordførertale er

så er der det med

lang række andre

hele betænkningen fra offentlighedskommissionen er jo to meget store bind på

er tiden en anden end den var i nitten

har generet hende ved den eksisterende offentlighedslov efter at fru julie skovsby er kommet i folketinget

meget svært ved at se det jeg har godt nok ikke været minister vil jeg skynde mig at sige

det får man jo lov til med § fireogtyvende så

siden tiderne har ændret sig gevaldigt

fem og firs og vi har fået nye kommunikationsmidler som er et

hvad det var for nogle diskussioner og hvad det var for nogle overvejelser man havde i slutningen af

det er nogle af de ting som jeg allerede har nævnt og jeg gentager dem gerne altså det var udviklingen

i forhold til offentlig forvaltningsvirksomhed som blev

min personlige erfaring men de praktikere som forvalter loven

at der var uklarhed i lovgivningen og

ønskede en generel revision af

at et dokument ikke kan antages at være et dokument som ministeren vil få brug for i rådgivning

så præcis en formulering der står i lovteksten lige nu der er

at hvis man tror at ministeren vil få brug for rådgivning i sagen på et tidspunkt så skal man undtage det for aktindsigt

for for eksempel justitsministeriets område

til at antage at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand

at at dokumenter udveksles men ikke vil være omfattet af § fire og tyve reglen det vil sige at det er

jeg kan komme med et helt konkret eksempel

fru julie skovsby siger at man skal lægge mærke til ordene konkret grund

på et tidspunkt bede fru julie skovsby om at lægge

altså vi har at gøre med en sag hvor det ikke lige nu er sådan

at ministeren bliver rådgivet i sagen

brug for rådgivning på det her område og så vil man kunne undtage dokumentet fra aktindsigt synes ordføreren selv at det virker særlig præcist

dokumenter der kommer frem andet

man selvfølgelig holder sig orienteret og at man læser det

så vil de førstnævnte eksempler ikke kunne

man ikke efterfølgende sige at det fik han eller hun brug for i en konkret sag

er altså orienteringsskrivelser med tal og det kan være forskellige forhold i politiet det kan være rigspolitiet der indsender

i den situation vil det være sådan at foretager man sig ikke yderligere i den forbindelse

arbejdsrum hvor man kan udvikle

at finde en bedre balance mellem det

at arbejdet i ministerierne er blevet dårligere på grund af offentligheden siden det nu er så vigtigt

har faktisk skiftet holdning fra det modsatte synspunkt til at man nu vil lukke

at vi har en moderne og beslutningsdygtig forvaltning

samfundsudviklingen har gjort at

samarbejdsstrukturer end man havde i nitten fem og firs det tror jeg slet ikke der er nogen der er uenig i at

forvaltning så vil jeg gerne høre hvorfor

og borgerne ikke må se hvem der holder møde med hvem altså jeg nævnte det der eksempel med skattesagen som jo netop er startet

at en journalist fik aktindsigt i mødekalendere

vi er jo enige om at de private tandlægeaftaler ikke

den kalender det er møderne og den slags som skal stå i den

ordføreren tidligere stillede spørgsmålet vil

journaliseret altså man vil kunne se en sag og man vil kunne se et møde på anden vis end lige ved at

det er en helt rimelig ting at gøre

anderledes planlægningsredskab end de var i nitten fem og firs jeg synes kun det

der er notatpligt på møderne men i den her skattesag viste det sig

at der ikke var notater fra de konkrete møder mellem skatteministeriet og københavns kommune og derfor ville journalisten jo aldrig have fundet frem til denne skattesag hvis ikke det var muligt at tjekke kalendere der mener jeg det er et stort problem nu kunne man jo forestille sig at det ikke var socialdemokratiets ministre der sad på

at en journalist kunne kigge dem lidt over skulderen eller eller vil

kommer frem

en teoretisk diskussion om det synes synes jeg i hvert fald også at det er meget vigtigt at se på de steder hvor

skaber nogle nye muligheder og det er blandt andet

af det subjektive identifikationskrav hvor det i stedet for bliver et tema man kan søge

henvise til at en sag som skattesagen netop er kommet frem fordi en journalist har søgt aktindsigt i en mødekalender eller i mødekalendere så er det da ikke en teoretisk diskussion så er det da en helt konkret diskussion fordi man nu vil undtage mødekalendere fra aktindsigt

det betyder da helt konkret at en sag som skattesagen formentlig aldrig ville være kommet

til overfladen og til diskussion

alt hvad den har ført med sig så det synes jeg ikke er nogen særlig teoretisk diskussion det er dog en meget meget meget konkret

udtale sig så skråsikkert om at en enkelt e mail

derudover synes synes jeg at det er rigtig vigtigt at tilføje at kontrol med magthavere

offentlighedsloven det er også folketinget der kontrollerer regeringen det er statsrevisor det er rigsrevisionen og det er ombudsmanden

når frem til det niveau hvor man ikke bare sidder og pjatter hen over bordet eller brainstormer eller hvad man gør

når frem til det niveau at man begynder at formulere sig skriftligt det er dog begavede mennesker vi har med at gøre i ministerierne går jeg da ud fra

fremover med den nye lov blive en mulighed for at sige nja

det er da en alvorlig indskrænkning i muligheden for aktindsigt

så synes jeg bare at det er vigtigt at sige ligesom jeg sagde i min ordførertale at tiden er en anden det er ikke bare lige at stikke hovedet ind på nabokontoret eller lidt længere nede ad gangen det kan være at

i en helt anden bygning et helt andet sted jamen så er det altså ikke længere bare at stikke hovederne sammen

en anderledes måde vi arbejder på i dag end

at journalister og borgere skal kunne søge aktindsigt så der blandt andet kan ske en kontrol af hvad der foregår bag de tykke mure i

formålet med loven er også klart fremhævet i fem punkter nemlig 1 informations og ytringsfrihed

og 5 tilliden til den offentlige forvaltning jeg vil koncentrere mig om offentlighedens kontrol

her må det nemlig efter dansk folkepartis opfattelse være sådan at der naturligvis skal være den største mulighed for aktindsigt da tilliden til den offentlige forvaltning ellers forsvinder helt af sig selv

det stik modsatte regeringen med støtte fra venstre og konservative de såkaldte typiske

enige om at vi skal have en ministerbetjeningsparagraf

med § fire og tyve i forslaget fra to tusind og ti

fra aktindsigt og man kan så spørge hvad begrundelsen for denne vidtgående undtagelse egentlig er det svar vi får er at verden har forandret sig at kommunikation foregår elektronisk

rum man får nærmest det indtryk at der ikke har kunnet foregå forhandlinger at politikere ikke har kunnet udveksle synspunkter og at medarbejdere i det offentlige ikke har kunnet være kreative med den eksisterende offentlighedslov som vi har haft siden nitten seks og firs

det været meget svært for politikere og administrative medarbejdere overhovedet at udføre det arbejde de er sat til at udføre

at folketinget borgere og journalister får det umådelig svært hvis de skal holde øje med hvad der foregår i ministerierne vi har med den eksisterende offentlighedslov fået indblik i sager hvor ministre har bedt om tal der understøttede deres argumenter eller sager hvor ministre har bedt om at høringssvar bliver trukket tilbage det drejer sig for eksempel om da forhenværende beskæftigelsesminister claus hjort frederiksen bad arbejdsmarkedsstyrelsen om tal der understøttede at det var en god idé at nedlægge den statslige arbejdsformidling det drejer sig for eksempel om da forhenværende socialminister

henriette kjær oplyste at antallet af handicappede der fik betalt en personlig hjælper var steget med tredive procent det drejer sig for eksempel om økonomi og indenrigsminister margrethe vestager der beordrede embedsmænd i statsforvaltningerne til at trække

tilbage disse eksempler er blot et udpluk af mange men understreger vigtigheden af at vi har en offentlighedslov som netop giver mulighed for at se ministre efter i kortene og den mulighed fjernes nu ministerbetjeningsparagraffen sørger nemlig for at ministre bliver beskyttet hvis de beder om tal der passer med deres argumentation for det er jo i al sin enkelhed ikke andet end ministerbetjening i bemærkningerne til § fire og tyve er det endvidere anført at formålet med bestemmelsen er at sikre en beskyttelse af de offentligt ansattes adgang til inden for den politisk prægede ministerrådgivning på en fri og formløs måde at foretage overvejelser og udføre det forberedende arbejde uden det pres en eventuel senere offentliggørelse af rent foreløbige overvejelser kan udgøre

så derfor henholder jeg mig til høringssvarene fra to tusind og ti

af offentlige chefer siger at de ikke mener at der er noget problem i den eksisterende offentlighedslov dermed er argumentet jo også slået til jorden jeg vil tværtimod påstå at de offentligt ansatte er bedre beskyttet med den eksisterende lov

hvis en minister beder om at et høringssvar bliver trukket tilbage

gør det hos dansk folkeparti at justitsministeren totalt har ændret holdning

til § fire og tyve altså ministerbetjeningsparagraffen efter at justitsministeren selv er blevet minister det var forfærdelig mange gange at sige minister skulle

i to tusind og ti sagde justitsministeren og jeg citerer indholdet i den foreslåede § fire og tyve savner for mig at se enhver begrundelse

men indholdet er det samme

vil under ingen omstændigheder støtte et forslag som har til hensigt at dække over ministres fejltrin derfor siger vi nej til forslaget om en ny offentlighedslov

vil jeg stille forslag i retsudvalget om at forslaget kommer i høring og så håber jeg at venstre og konservative ikke vil modsætte sig

lovgivningen kommer på baggrund af offentlighedskommissionens arbejde

to tusind og ni var nogle af landets førende eksperter samlet om at lave dette udkast under ledelse af folketingets daværende ombudsmand arbejdede repræsentanter fra både embedsværket kommunerne medierne og folkeoplysende organisationer og mange flere med det klare mål at øge offentligheden i kommissoriet skrev man direkte at målet

men der skal naturligvis være en balance en balance mellem

at tænke nyt ministrene og embedsværket

rum og jeg mener det er et helt legitimt krav

plads til at tvivle komme med vilde ideer uden at skulle læse om dem på forsiden af en avis få dage efter

rum for politikere i det hele taget skal journalister sidde med ved forhandlingsbordet

med til gruppemøderne i de forskellige partier jeg tror sågar jeg kender tabloidmedier

især når vi ser på den måde

når et kamera dukker op det er ikke altid kønt

grænse et sted

en idé om når man hører debatten

at ministrene skulle have mulighed for at udvikle politik og så videre i fortrolighed

det meste politikudvikling i selve ministeriets

en anden ministerierne organiserer sig i højere grad i styrelser og styrelserne er direkte involveret i udvikling af politik om et ministerium har

ikke mange til stede her i salen i dag

en minister træffer afgørelser indgår kontrakter har tilsynsopgaver og

noget fortroligt rum og sådan skal

og ikke afhængig af hvad der i øvrigt sker i folketinget

ministerbetjening mange herunder dansk journalistforbund frygtede at det

så risikoen for forkerte afslag minimeres

på seks og tyve punkter og indskrænker

at mediebilledet stort set kun har fokuseret på de fem indskrænkelser og meget lidt på de seks og tyve udvidelser

offentlige

også nævnes at seks og tyve åbninger og fem lukninger ikke er det samme som status quo

som man ikke længere

tillade mig at komme med lidt tankevækkende information til journaliststanden jeg har fuld respekt for at journalisterne blander sig

at flere journalister er kommet til mig i fortrolighed

haft et ønske om at dække offentlighedsloven

anderledes vinkel end det ellers har været tilfældet i mediebilledet men de har ikke turdet give deres mening til kende eller skrive artiklerne ganske enkelt af frygt for de repressalier det måtte medføre fra deres kollegaer

er tankevækkende

for at vi nærmer os enden på et forløb

vi er glade for det brede kompromis omkring

vi er glade for den balance som er fundet

jeg meddele at vi støtter alle

har skiftet mening og nu har overtaget de konservatives argumenter

har tilfredsstillet den radikale retsordfører

måske ud over at man selv har fået nogle ministerposter men det kunne jo være at det radikale venstre en dag kom i

vi har ytringsfrihed selvfølgelig skal man kunne det

diskutere detaljer at der er seks og tyve forbedringer

fem forringelser

sige ja til de seks og tyve forbedringer og nej til de fem forringelser

i højere grad som en opdatering af loven det danske samfund er ikke

for at man også opdaterer lovgivningen på så vigtigt et område som

nogle fornuftige tiltag som ligger på bordet

med dygtige folk fra både medier embedsværk

har siddet og udarbejdet det her lovforslag

fire og tyve med begrundelse i at samfundet ændrer sig har man nogle konkrete eksempler på at den eksisterende offentlighedslov simpelt hen er forfærdelig at arbejde med

tænke højt og tænke store tanker

at der foregår rigtig rigtig mange

på området en ting er hvad pressen kan få adgang til en

er så vildt at det virkelig ikke tåler dagens lys

producere nogle tal der kunne støtte op hans egen politiske overbevisning

saglig vurdering fra styrelsen

ikke at det er et problem at offentligheden ikke for fremtiden vil kunne se når en minister direkte bestiller

i dag kan få aktindsigt i og som man efterfølgende ikke vil kunne få aktindsigt i

i åbenheden i det her lovforslag

og herre jeppe mikkelsen ved lige så godt

udmærket flertal til at gennemføre

som kun udvidede åbenheden og adgangen til aktindsigt

er mikkelsen ikke vil forholde sig til den her konkrete mail jeg holder

ordførerens parti det illustrerer tydeligt at aviserne med de nye regler ikke har en jordisk chance for at afsløre magtmisbrug via aktindsigt og det er ikke acceptabelt

åbenhed og er mere end lorne ved paragraf fireogtyvende

tror man skal være meget påpasselig med det

ikke stå konkret og sige om en sag

der er heldigvis mange andre til at at holde forvaltningen i ørerne end lige præcis

det her handler ikke om sandsynlighedsregning det

hundrede og ti procent sikre på at den sag kan komme frem også efter at den nye lov bliver vedtaget det det ordføreren skal tage stilling til ikke

hvordan kan det være at man på den måde kan handle og sige at noget af det så ikke længere er tilgængeligt og noget af det er mere tilgængeligt er det sådan en tuskhandel man har lavet i

man har gjort ligesom med alle mulige andre tilfældige

mane til eftertanke hos de radikale at

godt nok uanset hvor dygtigt de specialister der har siddet og lavet

lovgiverne måske sige ok så tager vi det bedste fra de gamle

over så vi er helt sikre kunne det ikke være en fremgangsmåde i stedet for

at vi har nogle dygtige journalister som også kan bruge andre redskaber at vi har en dygtig rigsrevision at vi har nogle dygtige statsrevisorer at vi har en dygtig ombudsmand at vi har

og kritisere når der skal kritiseres og grave når der skal graves derfor tror jeg ikke på at vi er et hundrede procent afhængige af dem og gudskelov

grundigt og så har det været forestået af den tidligere ombudsmand gammeltoft hansen kommissionen bag offentlighedsloven er kommet med en lang række anbefalinger som det her lovforslag

mere præcist bygger på

udbygger åbenheden det er selvfølgelig rigtig godt men der er også nogle forslag som lukker en smule ned men det er akkurat som kommissionen anbefaler

det har altid været sådan at når der har været rådgivning af en minister internt i et ministerium har

de ting fra aktindsigt forstået på den måde at der er behov for et fortroligt rum for at diskutere ideer og løsninger uden at det nødvendigvis står på forsiden af tabloidpressen det giver bedre politik at alle tør komme åbent frem med deres ideer men virkeligheden har jo så også overhalet den gamle offentlighedslov for i dag organiserer man sig simpelt

det er altså den nye måde kan man sige at organisere sig på som gør at der i dag er aktindsigt i ting hvor det oprindelig ikke var tanken og det er det det her lovforslag retter op på og moderniserer

hører debatten her i dag det indtryk at intet længere kan afsløres skandaler magtmisbrug og urent trav vil forblive gemt i mørket

der er mangfoldige veje til at få indsigt og viden og samtidig er det vigtigt at sige at der fortsat gælder en pligt til at udlevere det faktuelle det er reglerne om ekstrahering som jeg henviser til her

den største af bekymringerne hvis man sådan læser dagspressen

den såkaldte ministerbetjeningsregel vil den blive et gummistempel til at kunne hemmeligholde alt ja

her har vi valgt at gøre paragraffen mere tydelig

tvivl misforståelser og at sikre at misbrug af reglen ikke sker

direkte i lovteksten det vil have den praktiske betydning at den medarbejder som skal sidde og give

rode efter det her langt nede i bemærkningerne dermed sikrer vi at det bliver mere præcist men meningen er den samme der skal stadig væk være et fortroligt rum for den politiske proces vi er i sf rigtig glade for at

ny offentlighedslov på en række punkter åbner op for mulighederne

og politikernes arbejde og samtidig

det betyder at blandt andet flere institutioner og statsejede selskaber hvor staten ejer mere end fem og halvfjerds

eller hvor det offentlige ejer mere end fem og halvfjerds procent af ejerandelen som noget nyt

fald allerede modtaget nogle konkrete henvendelser

frister for sagsbehandlingstider og der vil være bedre klagemuligheder

at skulle lave lave sådan en ny lovgivning det

kræver meget grundighed det kræver lange overvejelser

det bygger på de anbefalinger som kommissionen er kommet med det er vigtigt at vi en gang imellem reviderer vores love så de også modsvarer den tid vi lever i derfor kan vi støtte det forslag

nogle af punkterne det er bare fordi det er så nemt at sige at det bygger på kommissionens anbefalinger og så lyder det som om de i kommissionen var hundrede procent enige hvilket de jo ikke var

er socialistisk folkepartis holdning i den her sag for

var helt klart mit indtryk da vi havde sagen fremme i to tusind og ti

at at man var noget mere skeptisk i forhold til § fire og tyve

hvad der foregår i departementer og i ministerier også selv om det

kommissionen men der er dog et flertal for de anbefalinger der ligger her

er der sket siden 2010 jeg tror såmænd

i to tusind og ti anerkendte at der var behov for et fortroligt og lukket rum i forhold til at diskutere løsninger og ideer og kunne tænke vilde tanker

§ fire og tyve ikke blev et gummistempel for hvad som helst

hvornår den skal bruges og hvornår den ikke skal bruges så jeg mener faktisk at vi er blevet imødekommet i forhold til at få en mere præcis paragraf så det ikke bliver

her for borgerne hvis borgerne ikke var der var vi her nok heller ikke altså det er jo meget enkelt i

i mine øjne bliver det mere lukket

begrænser sig til offentlighedskommissionen og der er faktisk seks og tyve gode punkter hvor

der bliver mere åbenhed jeg tror også at der er mange

som ude i den praktiske virkelige verden vil være rigtig glade for

steder hvor der bliver mere åbenhed her men vi må også være ærlige og sige at der er nogle steder hvor vi indskrænker det er med åbne øjne

vi anerkender at der er behov for det her lukkede politiske

hvor man kan diskutere ideerne og vi konstaterer

og det er jo så vel at mærke et fortroligt rum som ikke eksisterer i dag

forhandle den eksisterende offentlighedslov han har sagt nu har vi levet med den gældende offentlighedslov siden nitten fem og firs og jeg

hvilke skader det manglende frirum har betydet argumentet om et frirum er efter min mening et løst postulat

på det her punkt jeg tror at der altid vil være en risiko hvis man laver for stramme regler for at ting glider udenom at

finder alternative veje det synes jeg også var det vi hørte

for stramme regler og der er simpelt hen

behov for at man kan diskutere de her ting i fred jeg tror at fru pernille skipper vil anerkende at når vi sidder til forhandling om noget i et eller andet ministerium så ønsker vi jo heller ikke at de ting som vi slynger ud og får undersøgt og som måske bliver forkastet som vanvittige ideer ender på forsiden af ekstra bladet det er nøjagtig det samme vi ønsker jo at kunne undersøge vores egne ideer i fred og

og forkaste det der indlysende var en

er afsluttet og der bliver fremsat et lovforslag i folketinget

hvad de politiske beslutninger

kunne for fremtiden det synes jeg

demokratisk problem over for borgerne så

at end der egentlig var i nitten fem og firs da offentlighedsloven blev vedtaget men det er jo

per definition noget godt indtil vi har fået bevist at det

en anerkendelse af det kommissionsarbejde der er foregået gennem syv år og som trods alt har

mangfoldige veje til at afsløre magtmisbrug hvis det er det fru pernille skipper er så bekymret for jeg har forstået at mange journalister i dag arbejder efter et tip og det er

umådelig svært at sige om det er det papir eller det papir eller det papir som

som en af de ting som ikke ville kunne blive oprullet efterfølgende det tror jeg

bliver der nedsat en undersøgelseskommission

jo så ikke vil kunne søges aktindsigt i og som

der er henvist til skattesagen hvor det handlede om at få aktindsigt i kalendere

lene espersens næse på baggrund af e mails som ekstra bladet søgte aktindsigt i og fik aktindsigt i og man kunne nævne

der bad om såkaldt ministerbetjening eller hvad man skal kalde det bad om tal i arbejdsmarkedsstyrelsen for at være med til at vende en debat altså rent politisk øjemed det

ting vi henviser til og jeg kan ikke forstå at sfs ordfører vil være med til at bidrage til den indskrænkning der her finder sted

her område og som kan undersøge ting der er rigsrevisionen der

derudover er der stadig væk en meget lempelig adgang til at søge aktindsigt og det er jo bare svært at sige præcis i en sag om det er det papir eller det papir eller et helt tredje papir som gør det her jeg har forstået at rigtig mange af journalisterne

arbejder med at få et tip og

kan søge aktindsigt og så er det jo svært at sige om det

er fordi man kaster et fisketrawl ud og prøver

at finde frem til en sag eller om det er fordi man konkret får anvist det jeg tror der er rigtig gode muligheder stadig væk for i danmark at afsløre de her ting jeg deler simpelt

sige her er en række udvidelser og det er fint og det er godt hvorfor vil man absolut bidrage til også at indskrænke ordføreren siger i sin ordførertale

det synes jeg er fornemt og ordføreren henviser blandt andet til at man vil have det her lukkede rum og at man

mange ting udefra

jeg har lyst til at spørge ja og hvad så det er jo ligegyldigt de indgår jo i den sagsbehandling

som der foregår i et ministerium og som der vel skal være åbenhed om

med åbne øjne skal indskrænke adgangen

længe og grundigt med det her spørgsmål og er fremkommet med en række anbefalinger det er dem vi støtter os op ad jeg tror at jeg kan være enig med herre henning hyllested om at herre gammeltoft hansen den tidligere ombudsmand er en af landets mest agtværdige personer som man ikke vil kunne tillægge nogen som helst dårlige motiver i den her henseende det tror jeg vi skal være ganske trygge ved der er foregået et grundigt arbejde her det er ikke noget som vi har siddet og fundet på i regeringen for at genere

en hel verden og sikre at ingen kan søge aktindsigt i noget som helst

være gode muligheder for også i fremtiden at afsløre magtmisbrug

tidligere ombudsmænd i kommissioner

for mindre åbenhed det som vi især diskuterer i dag i stedet for at komme med

demonstrationsoverskrifter

det har vi blandt andet gjort i forhold til de åbne skattelister

eller også

mere åben måske er begge dele faktisk sandt men det kan være at ordføreren kan oplyse folketinget og

og ja så er der nogle enkelte steder og det er helt i overensstemmelse med kommissionens anbefalinger

der bliver lukket en smule og det er for at sikre at vi kan have det her fortrolige rum hvor vi kan diskutere ideer og løsninger det anerkendte vi i to tusind og ti

arbejder for mere åbenhed på en lang række punkter det vil

tænker jeg at det er der vel ikke noget odiøst i

har overset her og hvis nu det er rigtigt skulle det så ikke også være sådan at vi som politikere

så var det måske et faresignal vil sfs ordfører love mig at hun inden vi vedtager

frirum der nu skal etableres

umuligt fordi man ikke har haft et frirum der må da være nogle virkelig alvorlige problemer i samværet mellem minister og embedsmænd

fortrolige forhandlinger med andre partier som gør at det er nødvendigt at etablere et helt nyt

det sådan at det var rådgivning internt i et ministerium men i dag er det jo sådan at vi henter rigtig

mange bidrag udefra fra styrelser fra direktorater vi organiserer os på en anden måde så det der

skulle være undtaget fra aktindsigt er der pludselig blevet aktindsigt i ved en tilfældighed og ja jeg tror at det her

haft en længere debat om det her i folketingssalen

er i fuldstændig overensstemmelse med de retningslinjer der gælder

det er betænkningen der er blevet sendt i høring og ikke lovforslaget men jeg har

retsudvalgets formand tilkendegivet at jeg gerne modtager høringsbidrag fra dem som måtte have noget at sige i den her forbindelse og så skal jeg det cirkulere i retsudvalget

en politisk beslutning om noget andet

seksualforbrydelser eller betænkningen om

en helt almindelig procedure og der er ikke noget

særlig spændende eller mærkeligt

som nu med den nye lovgivning heldigvis kan holdes skjult

andet formål at man laver sådan en opstramning andet end nogle

løse formuleringer om at det måske en gang imellem kunne være bekvemt hvad er det

forhold og problematikker der kan være omkring udarbejdelsen af lovforslag og

vi kan være ganske trygge ved det her lovforslag og jeg tror også der i fremtiden vil være mangfoldige muligheder for at få

offentlighedsloven er nemlig de regler som giver borgere og journalister vil sige den generelle offentlighed mulighed for at følge med i hvad der foregår i maskinrummet i forvaltningen i ministerierne og i løbet af den politiske beslutningsproces det er

der sikrer at vi har åbenhed nok til at borgerne kan kigge magthaverne efter i kortene og derfor er den grundlæggende for vores demokrati derfor er

hamrende ærgerligt at

de regeringspartier som ønskede mere åbenhed da de sad i opposition nu vil vedtage en indskrænkning af åbenheden og gøre det sværere for borgere at holde øje med

også bliver forvaltet ordentligt

elementer i det her lovforslag man vil for eksempel fremover kunne søge på temaer i stedet for kun konkrete dokumenter når man søger aktindsigt der vil også blive givet ret til aktindsigt i selskaber hvor det offentlige ejer mere end fem og halvfjerds

og det manglede da også bare og så er det

at eksplicitere det yderligere

hvordan det at man åbner lidt nogle steder kan retfærdiggøre at man

omkring ministerierne regeringen og folketingsmedlemmerne

man selv sad i opposition og nu hvor man sidder på magten

journalisters snagen ikke længere et vigtigt element i demokratiet nej det er noget der forstyrrer de vilde tanker som det er blevet sagt heroppefra

det er ikke i orden

i orden at man skubber en enkelt tidligere ombudsmand foran sig i et forsøg på at retfærdiggøre en indskrænkning til at kigge magthaverne efter i kortene

ikke bare et lille men et stort mindretal

og trække støtten til netop den her § fire og tyve fordi den er for omstændelig

behov for et frirum i den politiske udviklingsproces og at embedsmændene også skal have lov til at tænke kreativt når man ikke

proces og de vilde tanker bliver forstyrret i

at vi kan stå med mange konkrete eksempler på sager med fejl løgn misbrug

om konkrete dokumenter som man heller ikke vil forholde sig til

som offentligheden kritiske journalister selv dem der ikke er kritiske

at se det betyder

og det gælder ikke kun embedsværket

den proces der foregår når de politiske partier sidder og forhandler forlig

som har konsekvenser for almindelige mennesker

det for fremtiden ikke længere være muligt at se hvilket grundlag vi traf beslutninger på

savner det enhver begrundelse det savner ikke bare en præcisering i forhold til den tidligere regerings lovforslag det savner enhver

vil vi stille ændringsforslag til den her lov det gælder særlig de indskrænkninger som vedrører ministerbetjening

og bliver de

stemmer vi naturligvis for i erkendelse af at der er nogle små skridt

men vi vil ikke stemme for

omkring magthaverne vi vil ikke være med til at indskrænke demokratiet på så grundlæggende

kan jeg jo se at de eneste der ikke har problemer med at indskrænke demokratiet på den måde er dem som sædvanligvis besidder regeringsposterne kører i ministerbilerne og synes at snagende journalister er irriterende og at vilde tanker er bedre hvis

kunne vi sandsynligvis også godt gå med til den nye offentlighedslov man kan jo undre sig over at vi ikke er blevet

vi styrker regeringsmagten i forhold til folketinget på den måde gør vi egentlig op med en stolt tradition hvor vi med en meget tidlig offentlighedslov i forhold til de fleste andre lande i verden allerede i nitten halvfjerds

med samme hastighed som svenskerne som allerede i sytten seks og tres med

omkring forvaltningen

halvfjerds var det med stolthed at den i øvrigt konservative justitsminister thestrup gennemførte loven da en anden konservativ justitsminister i nitten fem og firs gennemførte yderligere

offentlighedslov fortsatte man med stolthed mere åbenhed

mere åbenhed længere nede i systemerne

men der bliver mindre åbenhed i toppen

der er problemet så ja der er foretaget kosmetiske ændringer af paragraffen men det er jo sådan set bare ord justitsministeriet har ikke ønsket at have nogen reel dialog om lovforslaget regeringspartierne løber fra de holdninger de fremførte før folketingsvalget og regeringspartierne ignorerer deres eget regeringsprogram

var det faktisk sådan

første forslag blev trukket tilbage af den borgerlige regering det var faktisk også sådan

gennemført af et bredt flertal i folketinget

at venstresocialisternes ordfører

til det hvem var det så der ændrede det var det en helgenkåret kommissionsformand

der gik ind og drøftede de problemer der var med regeringens forslag og ændrede det

der tog opgaven på sig og ikke sank hen i åndelig dovenskab

den her tredje offentlighedslov

vi må gennemføre det som det er det er fuldstændig ligegyldigt

konklusioner de selv har afleveret det er sådan set fuldstændig ligegyldigt for

har faktisk været i gang i rigtig mange år de har siddet i syv år i den her kommission og nu skal vi

at der gik længere tid både i slutningen af nitten tresserne og i midten af nitten firserne

og udliciterede det ikke bare til nogle eksperter der senere fortrød

men kommissionen har jo talt selv om det bare

de fem partier som alle har prøvet at

ministerposter

jo altid under borgerlige regeringer og det var fordi borgerlige regeringer en parentes i en socialdemokratisk historie

det måske bliver sådan at røde regeringer bliver en parentes

århundrede i hvert fald kunne man godt anbefale socialdemokraterne at have en lidt større interesse for meningsmålingerne for så kunne det være at de blev mere interesseret i at beskytte mindretallet i at sikre

på folkets side i stedet for på statsmagtens men det er måske for meget

set bare vedtage i fuld fordragelighed i et samlet folketing

man har åbenbart især fra sfs side vænnet sig så meget til at være

man ved at der skal være noget man ikke kan lide før man kan få noget man kan lide hvem der så kan lide det fortoner sig fuldstændig for der er jo ikke rigtig nogen der vil forsvare det måske ud over en justitsminister som i sidste uge begyndte endelig

politiforliget og aftalen om kriminalforsorgen som åbenbart ikke var kommet til offentlighedens

politiforligets område men det må ministeren jo forsvare hvis han ellers mener

fem og firs og det er også rigtigt og jeg medgiver også gerne at den anden offentlighedslov har medført mere

havde forestillet sig jeg ved godt at det

i går eller i forgårs eller i forfjor

øgede åbenhed er opstået

blandt andet justitsministeriet der så desværre står for loven

haft lukketheden

organisationsform men når det nu har virket så godt og man ikke kan komme med eksempler på hvor det har givet problemer

jeg har aldrig før hørt en politiker der har været bange for at store tanker skulle ende på forsiden af en avis men det har vi så hørt i dag så der har dog været en enkelt nyhed

jeg synes at man burde se på at det faktisk fungerer ganske ganske fint i dag folketinget er hundrede procent enige om

at lukke ned og sætte forhindringer i vejen for at journalister kan udføre deres arbejde i folkets tjeneste

regeringens lyst til at skjule tingene for den danske befolkning det er sådan set den danske befolkning der har valgt folketinget det er folketinget der kan fjerne regeringen og det er fint at have en fri presse som kan sørge for

afsløre regeringen når alting ikke

fint i kanten men det er da ikke nogen gåde at regeringer ikke ønsker at de skal kunne blive kontrolleret en trist dag

efter hvad der var intentionen med den oprindelige lov

den ordlyd der er i selve loven fordi tiden er løbet fra den gamle lov

på høje tid at man får strammet op at man får lavet en modernisering

gå hele området igennem vende hver en sten komme helt ned i dybden og komme med et forslag til

den betænkning kom så i to tusind og ni

blev der udarbejdet et lovforslag i overensstemmelse med det som betænkningen anbefalede det blev fremlagt i folketinget jeg husker førstebehandlingen

i hårdknude og det kunne ikke lade sig gøre at komme igennem med forslaget som det forelå så blev der folketingsvalg

der en ny situation ja ikke for os konservative

den samme holdning før under og efter valget

ikke skiftet holdning til det her spørgsmål

hvis der er tvivl om hvordan tingene skal forstås

også meget meget tilfredse med når vi nu taler om det med hvordan

forstås at selv når det her

på et tidspunkt bliver vedtaget ved tredje behandling her i folketinget

stopper det ikke der så skal der udarbejdes en vejledning og der har ministeren

det er præcis der alle detaljerne

vil komme til at blive fastlagt og det vil være et rigtig godt tidspunkt igen at høre de forskellige aktører på området hvordan

vejledning man så laver som jo er den måde man skal forstå selve lovteksten på vi har fra konservativ side

at der med lovforslaget her er fundet en ganske glimrende balance

offentlig indsigt i den offentlige forvaltning for selvfølgelig skal der være det men der er også nogle områder hvor det ikke giver nogen mening at der er indsigt og hvor indsigten måske oven i købet vil være ødelæggende for

de forhandlinger og overvejelser der kan gøre sig gældende moderniseringen af af

hvor det er på høje tid at der sker noget

otte og firs brugte man stadig væk telex i politiet det var også

det sidste sted i danmark man gjorde det men det gjorde man dog så der er sket meget siden

det vigtigt at en lov om offentlighed tager højde for den tid som vi lever i det andet er og det synes jeg faktisk er den væsentligste årsag

den måde den offentlige forvaltning er bygget op på i dag er helt anderledes end den var i gamle dage i gamle dage sad en minister med sit ministerium og havde alle sine embedsfolk lige rundt om hjørnet man sad på den samme matrikel i det samme hus

et ministerium delt op på alle mulige forskellige og anderledes måder

underliggende styrelser direktorater forvaltninger og så

hvis man skal tage den nuværende lovs paragraffers

er det rent faktisk sådan at hvis et papir bliver sendt fra

der være tale om at det sker fra en myndighed til en anden myndighed og dermed

aktindsigt det har man så administreret på den hensigtsmæssige måde

det der var meningen med nitten fem og firs loven

det har hidtidig ikke givet nogen problemer men det duer ikke at man har en lovgivning som ikke i sin ordlyd tager højde for de situationer der rent faktisk er og den måde som den

det tror jeg heller ikke der er nogen der kan have noget imod selv de der har tordnet imod lovforslaget her

men det er det der er de største byggesten i det nye lovforslag her så er der en præcisering af at

kunne gøre det uden at man kan se samtalen refereret på forsiden af avisen dagen efter det synes vi fra konservativ side er hensigtsmæssigt der kan man have en anden holdning det er da fint hvis der

det er fint at have den holdning

vi mener der skal være mulighed for at man kan have fortrolige samtaler hvis der så kommer et resultat ud af det

står jo i en og samme kalender det er da de færreste offentligt

har to tre fire forskellige kalendere alt efter hvad det nu er for nogle arrangementer

man kan også spørge sig selv hvad det

skal bruges til for har man deltaget i et møde

jo notatpligt så skal der ligge resumeer og referater af

papirerne er der jo det faktuelle er der men det vi afskærer

på redaktionen og keder sig lidt og tænker gad vist hvad en eller anden minister har lavet så beder

være at man fandt et eller andet mystisk som man måske kunne skrive i avisen dagen efter det er ikke det der er meningen med en offentlighedslov det er der er meningen med aktindsigt i den offentlige forvaltning det er det ikke men derudover

også hele seks og tyve steder hvor man løsner op og giver mere

at der nu bliver lukket fuldstændig ned for aktindsigt i den offentlige sektor nej det

både kl og danske regioner nu omfattet

løser opgaver eller træffer beslutninger på vegne af en offentlig myndighed

også pligt til for enhver offentlig myndighed at overveje det der hedder

har spurgt om aktindsigt i noget og man sidder på kontoret og kan se at det vedkommende mener nu nok

noget andet eller noget mere præcist så har man pligt til at lave den her

borgeren virkelig får indsigt i hvad det er det drejer sig om

man kan spørge ind til et emne til et tema til en bestemt sag og så får man det som er relevant i den sammenhæng

set ikke de store problemer med det hvis vi gjorde det permanent fra starten men fred være med det jeg

en forsøgsperiode hindrer at vi når dertil at postlister vil være åbne i fremtiden og det er fint der bliver indsigt i direktørkontrakter så vi kan se hvad det

aktindsigt i faglige vurderinger i den endelige form

og man kunne blive ved der er seks og tyve steder hvor der bliver mere offentlighed det synes vi faktisk er ganske hensigtsmæssigt samlet set

har vi fra konservativ side den holdning at det her er et rigtig godt lovforslag også de to lovforslag der følger i kølvandet så vi indstiller forslagene til vedtagelse og glæder os til en udvalgsbehandling

været aktindsigt i kalendere eller ej

være ret tilbageholdende med at konkludere noget som helst

prøve at dække over noget vil jeg tværtimod de skandalesager der er de brodne kar der er de ting der sker

uretmæssigt skal da frem i offentligheden

nogen grund til at drage nogen konklusioner på nuværende tidspunkt for det har vi intet grundlag for vi har intet grundlag for at sige noget konkret kritisk om nogen af de involverede men man kan vel godt alligevel have det synspunkt at det her er et konkret eksempel på at det

aktindsigt i kalendere faktisk godt kan bruges til noget man vel må betegne som

set meget hensigtsmæssigt dermed mener vi også

er noget personligt og noget privat

vil det jo fremgå at man har været det pågældende sted

i den ene eller anden retning så vi mener ikke

det er et holdningsspørgsmål og det er muligt at der

og derfor synes jeg også at kalendere selvfølgelig skal være offentligt tilgængelige uanset om man har private gøremål stående i dem det var den ene ting

da jeg markerede tænkte jeg egentlig jeg tror

tillykke

det stemt igennem men det kan man nu

det er en minimal ændring der er foretaget som reelt ikke betyder noget som helst synes jeg bare jeg

det var at der ikke var et flertal på det tidspunkt

komme med synspunkter og prøve ting af

og hvordan man vil skære det til når man så skal forholde sig til forslaget det synes jeg er måden det skal være på og det er derfor det er så hensigtsmæssigt at der ikke er aktindsigt

det så står i avisen dagen efter at man havde spurgt om et eller andet og det var sikkert fordi man havde den og den holdning eller mening det behøver

det kan også bare være at man gerne vil prøve at blive lidt klogere men hvis det skal stå sort på hvidt i en avis

hvis ikke vi sørger for at vi har den her bestemmelse

i fremtiden være sådan at man altid skal overveje enhver tanke og handling og altid kun optræde fuldstændig politisk korrekt det ville lukke ned for enhver form for kreativitet og udvikling

godt være den bestemmelse ikke har været der tidligere og det kan også godt være der ikke er nogen der har været opmærksom på at den mulighed forelå og at der derfor ikke er nogen der har bedt om at få aktindsigt i de her områder det kunne også være vi synes i hvert fald

på sagen så derfor vil man kunne se

vedrørende fem møder holdt mellem

at vi alle sammen blev opmærksomme

herre tom behnke synes det er et argument at det synes man principielt ikke at der skal være og sådan er det vi kan jo godt selv der så kan være et tankespind og en parallel virkelighed hvor hele skattesagen var blevet optrappet alligevel af en anden grund blive enige om at sandsynligheden bliver bare en lillebitte smule mindre

at der er sager hvor der bliver begået

når man lukker ned for nogle områder

stiger risikoen vel for

de ting eller mener herre tom behnke at embedsværket er fejlfrit og at der

er nogen grund til at gå og kigge dem efter

at forestille sig at selv hvis fru pernille skipper fik lov

der aldrig nogen sinde igen opstå en sag som ikke kom ud til

medmindre man har tænkt sig at lave en lovgivning der hedder at samtlige offentligt ansatte skal have et videokamera siddende på siden af hovedet og at alt hvad de foretager sig skal videooptages og gemmes så man kan spole tilbage og se hvad

sådan et samfund har vi ikke lyst til at leve i

gå i forhold til at journalister kan sidde og snage i en ministers kalender eller andre offentligt ansattes kalendere hvor der også kan stå private ting det synes vi ikke er rimeligt

helt overbevist om at de sager der er og som trænger til at komme frem i

en vigtig lov og det er vigtigt at vi selvfølgelig får

vidner selvfølgelig om en stor interesse for

bred politisk aftale med venstre og de konservative om en ny

pointen er jo at den skal afløse den nugældende

fem og firs lovforslaget er jo baseret på lovudkastet i

at lovforslaget på en lang række punkter udbygger

om åbenhed og demokratisk kontrol med

den offentlige forvaltning ændringer af det vi taler om her i dag

brede flertal i folketinget så de fælles spilleregler for

forvaltningen og ikke mindst kontrol med magthaverne er bredt anerkendt og accepteret og også bredt forankret på tværs af

med at mere end to tredjedele af folketingets mandater

stor debat om den nye

den forbindelse værd at minde om at der allerede i

den gældende lov findes regler der begrænser adgangen til aktindsigt

debatten navnlig drejet sig om den såkaldte ministerbetjeningsregel der blev blandt andet peget på at reglen var for upræcis og kunne opfattes som en blankocheck til at meddele afslag på aktindsigt den kritik den kritik har vi lyttet til

er blevet præciseret i regeringens lovforslag begrebet ministerbetjening

taget ud af selve lovteksten i stedet står der direkte i bestemmelsen hvornår dokumenter kan undtages fra aktindsigt samtidig

det gjort meget klart at reglen skal bruges restriktivt og ikke er et tag selv bord for centraladministrationen til at forhindre åbenhed

reglen er at en minister og embedsmændene får et rum hvor der kan være fortrolighed omkring

det handler jo om at sikre at skiftende regeringer kan fungere og modtage en tilstrækkelig kvalificeret rådgivning det er forudsætningen for at vi har et velfungerende regeringsapparat der er grund til at fremhæve at den

væsentlige forbedringer af åbenheden i forvaltningen

i modsætning til i dag også vil gælde for selskaber hvor det offentlige har en betydelig ejerdel ligesom kommunernes landsforening og danske regioner fremover vil være omfattet af loven

vil man efter den nye lov kunne få aktindsigt i såkaldte bødeforelæg som selskaber har vedtaget i forhold til for eksempel arbejdstilsynet fødevare eller miljømyndighederne

at hvis en virksomhed har vedtaget et bødeforlæg

overtræde arbejdsmiljøloven fordi en byggeplads ikke er

så er der som udgangspunkt adgang til aktindsigt i

bødeforlægget

også pege på at man fremover også vil kunne få aktindsigt i myndighedernes såkaldte interne faglige vurderinger der foreligger i endelig form ligesom det også er tydeliggjort at der er adgang til eksterne faglige vurderinger det betyder at offentligheden i videre omfang nu kan få aktindsigt i sagkyndiges udtalelser om for eksempel videnskabelige eller tekniske forhold

lovforslag til en ny

en historisk lov og som øger åbenheden i den offentlige forvaltning jeg må konstatere med tilfredshed at altså mere end to tredjedele af folketingets medlemmer står bag den politiske aftale

jeg ser bestemt frem til den videre behandling her i folketinget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte være under folketingets udvalgsarbejde

man anvender § fire og tyve om ministerbetjening det står også i den

regeringen venstre og konservative

tydeliggøres at oplysninger omfattet af § otte og tyve og § ni og tyve skal ekstraheres

dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger som findes i dokumenter der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet for kl og danske regioner kan justitsministeren forklare mig om det er mig

eller om

at interne faglige vurderinger faktisk ikke skal ekstraheres i tilfælde af at § fire og tyve

kommissionen blandt kommissionsmedlemmerne var uenighed om hvor langt man

ekstrahere altså være klar til at offentliggøre det nye med § ni og tyve som ikke er gældende i dag er altså at vi åbner op for

såkaldte interne faglige vurderinger der for eksempel fremgår af et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse eller handlingsplan

som for eksempel fremgår af et lovforslag en offentliggjort redegørelse eller en handleplan det bliver der åbnet op for det er der ikke mulighed for i dag

mener at man skulle gå videre

står i lovforslaget som en udvidelse af mulighederne for at få indsigt i grundlaget for

adskillige møder med fru pia adelsteen hvor lige nøjagtig nervøsiteten

på bordet og spørgsmålet var hvordan vi kunne håndtere den

personligt og selvfølgelig regeringen mener at det

misbrug som jo også var det debatten handlede om er mindre det er blevet præciseret

understreget at der ikke skal være tale om en blankocheck eller

ekstraheres det vil sige uddrages af dokumentet selv om oplysningerne findes i et ministerbetjeningsdokument omfattet af

fremgår det af lovforslaget

for ministerrådgivning hvordan kan disse to ting

som fremgår af et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse eller en handleplan formålet med det

det er det der står i aftaleteksten

var nogle der ønskede at gå videre således at der også kunne være adgang til aktindsigt i interne faglige dokumenter som findes

det kunne for eksempel være noget af det der har været til debat det

møder i regeringens koordinationsudvalg eller økonomiudvalg det er der

og det er der hvor altså kommissionens flertal ikke har anbefalet man går hen netop for at beskytte den interne beslutningsproces i en regering og det er der hvor regeringen også har valgt så at sige at følge flertallet i

de fremsatte lovforslag her retten til at få

i lovforslaget står

som findes i dokumenter der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning

sine støttepartier eller medregeringspartier det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på

udarbejdet til brug for ministerrådgivning er

jeg giver ordet til justitsministeren

de erstatnings og godtgørelsessager hvor den endelige erstatning og godtgørelse ikke

som det fremgår af bemærkningerne til

genfremsættelse af et beslutningsforslag nemlig det der hedder b halvfems fra foråret to tusind og tolv

b halvfems nedstemt af et flertal her i

derfor næppe komme som nogen overraskelse at regeringen heller ikke

det foreliggende forslag

er vejen frem derfor ikke at indføre rigide sagsbehandlingsregler

er det i øvrigt fortsat en kilde til undren som jeg også var inde på ved behandlingen af b halvfems

gennemføre initiativer i forhold til ofre man kan til stadighed spørge sig selv hvorfor de initiativer som forslagsstillerne pegede på ikke blev gennemført under den tidligere regering inden jeg redegør for regeringens nærmere holdning til

gerne understrege som jeg også tidligere har gjort her fra talerstolen og som det fremgår af regeringsgrundlaget tilbage som sagt fra oktober to tusind og elleve at regeringen har sat sig som mål at ofre for kriminalitet

hjælpes bedre regeringen

derfor i juni sin offerpakke som er blevet til

meget tæt samarbejde med enhedslisten og tak for det gode samarbejde offerpakken skal sikre at ofre for kriminalitet får mere og får en bedre behandling i

i hovedtræk af følgende tiltag først og fremmest

vil vi etablere en offerfond midlerne til fonden skal komme fra gerningsmænd og de skal anvendes til projekter og aktiviteter der kan styrke viden om eller indsatsen

og trafikofre eller grupper heraf dernæst vil regeringen som sagt for det andet og som en del af offerpakken udvide den såkaldte underretningsordning i forhold til ofre

skal fremover have mulighed for at modtage underretning hvis deres gerningsmænd under afsoning skal medvirke som

eller i et portrætinterview i et dansk dagblad

for det tredje vores ønske at offerets version af sagen kommer mere i centrum i retssager spørgsmålet om at sætte offerets version af sagen i centrum i retssager vil i første omgang blive behandlet af strafferetsplejeudvalget tiltaget om etablering af en offerfond

som jeg forventer at fremsætte allerede i løbet af denne uge

tager regeringen sammen med enhedslisten som sagt et stort skridt i retning af at styrke indsatsen over for ofre for forbrydelser men vi stopper ikke her for regeringen vil gøre endnu mere for at hjælpe ofrene som et yderligere tiltag

ønsker regeringen også her i et tæt samarbejde med enhedslisten at gennemføre en markant styrkelse af rammerne for behandlingen af sager om offererstatning vi vil tilføre yderligere ressourcer til erstatningsnævnet samtidig med at vi vil tage initiativ til at ændre rammerne for nævnets sagsbehandling så der skabes mulighed for at ofre for kriminalitet kan få afgjort de længerevarende erstatningssager eller dele heraf hurtigere end det sker i dag med den store interesse for området som blandt andet dansk

det konservative folkeparti udviser

håber jeg selvfølgelig at der vil være en bred politisk opbakning til de initiativer som regeringen har taget i samarbejde med enhedslisten i forhold til det konkrete forslag som

indledningsvis gerne understrege at det samlet set er min opfattelse at de nuværende nugældende

for offererstatning giver mulighed for en smidig og samtidig saglig sagsbehandling

skal et offer eller dennes pårørende dog have et retskrav på at sagsbehandlingen i en eventuel erstatnings og godtgørelsessag som hovedregel ikke må overstige tre måneder i de tilfælde hvor sagen ikke

skal der efter forslaget udbetales et acontobeløb til

afgørelser efter loven træffes som bekendt af

anfører så i beslutningsforslaget at der ikke længere skal stilles krav om at en ansøgning om erstatning først skal indsendes når sagen er afsluttet hos politiet anklagemyndigheden eller domstolene men at ansøgningen som hovedregel skal indsendes snarest efter anmeldelse af en kriminel handling dertil

ganske rigtigt at udgangspunktet som forslagsstillerne jo også rigtigt peger på er at en sag først indsendes

når det er sagt er er det faktisk allerede i dag muligt at indsende en erstatningssag til nævnet inden den er færdigbehandlet det kan ske hvis forholdene taler for det

offeret har et alvorligt eller i øvrigt også akut erstatningsbehov erstatningsnævnet har også allerede i dag mulighed for at træffe afgørelse om dækning af blandt andet behandlingsudgifter selv om sagen ikke er endeligt afsluttet når

at der er konstateret et erstatningsgrundlag før der udbetales erstatning hvis udgangspunktet om at erstatningssager videregives til nævnet før straffesagen er afsluttet af politiet anklagemyndigheden eller domstolene generelt ændres

kan nævnets vurdering af erstatningsgrundlaget jo vanskeliggøres idet nævnet vil mangle den væsentlige sagsoplysning der i dag sker

politiet og under retssagens behandling det medfører en risiko for at sagsoplysningen reelt flyttes fra politiet til erstatningsnævnet eller at der træffes afgørelse på et uoplyst grundlag jeg tror at forslagsstillerne kan være helt enige med mig i

det offentliges eller i øvrigt selvfølgelig offerets interesse at der udbetales erstatninger på et tidspunkt hvor det endnu ikke kan afgøres om betingelserne betingelserne for at få erstatning overhovedet

som han eller hun ikke havde ventet og som vedkommende muligvis ikke kan honorere det er derfor nødvendigt at sagen belyses indledningsvis fra politiets side og efterfølgende gennem nævnets sagsbehandling så det slås fast at der er et erstatningsgrundlag for hele eller dele af erstatningskravet

der er vanskelige og tidkrævende men som jeg har været inde på

altså allerede i dag muligt for eksempel gennem acontoudbetalinger at afbøde eventuelle uheldige konsekvenser heraf

i det omfang de fornødne erstatningsbetingelser selvfølgelig er opfyldt muligt for nævnet at træffe afgørelse om en del af kravene således at erstatning herfor kan udbetales uden

skal afvente den samlede sags afslutning jeg mener derfor ikke at der er grundlag for at ændre reglerne herom en ting er naturligvis at de retlige rammer for delafgørelser

på plads noget andet er at forudsætningerne for at udnytte disse rammer også i praksis skal være på plads så lad

at jeg anerkender at det for en gruppe af ofre kan være et problem

nu rent faktisk er muligt for erstatningsnævnet i nogle sager at træffe delafgørelser såfremt enkelte erstatningsposter kan opgøres derfor ønsker

at skabe mulighed for at erstatningsnævnet i

endnu højere grad kan fokusere på muligheden for at træffe delafgørelser i de sager der i dag trækker ud for at det skal være muligt

erstatningsnævnet har den fornødne kapacitet

ad flere omgange der kan indføres nok så mange rigide sagsbehandlingsregler men hvad hjælper det hvis erstatningsnævnet ikke har de fornødne ressourcer til at give området det løft som det trænger til

det altså regeringens opfattelse at de eksisterende regler allerede giver mulighed for en smidig og saglig behandling af

er som sagt at erstatningsnævnet har tilstrækkelig kapacitet det er derfor at regeringen sammen med enhedslisten som nævnt har besluttet at styrke rammerne for offererstatning ved ved markant at styrke

kan således øges uden at der dermed tilsigtes

at der skulle deltage flere medlemmer i afgørelsen af de enkelte sager end i dag på den måde

der kunne træffes flere afgørelser i erstatningsnævnet og det sker som sagt ved at der tilføres erstatningsnævnet yderligere ressourcer målet med styrkelsen er at nævnet i endnu højere grad fokuserer på muligheden for at træffe delafgørelser i de sager der i dag trækker ud så ofrene hurtigt kan få en del af deres erstatning målet er jo desuden i øvrigt også meget vigtigt at nedbringe sagsbehandlingstiden i de sager der i dag trækker ud med tilførslen af

er det vurderingen at nævnet vil have mulighed for senest tre måneder efter at det kan konstateres at der er et erstatningsgrundlag at vurdere om der er grundlag for at træffe en delafgørelse så en del af erstatningen i givet fald hurtigere kan udbetales samtidig er

det vurderingen at nævnet kan nedbringe sagsbehandlingstiden i sager der i forvejen afsluttes inden for de første tres kalenderdage samlet set har regeringen

sammen med enhedslisten som er med til at styrke indsatsen over for at hjælpe ofre for

er taget det seneste er kommet her men regeringen kan altså ikke på den baggrund støtte

der skulle ske en udbetaling af et acontobeløb

sit erstatningskrav

justitsministeren var rimelig meget inde på det at

vil fremsætte et forslag der har paralleller

det er selvfølgelig ganske positivt at at regeringen vil gøre noget

også meget tydeligt at regeringen har fundet noget inspiration om ikke andet i det her forslag

regeringens forslag i vores øjne

ikke for alvor batter noget

regeringen vil give flere ressourcer men det er jo ikke nogen garanti for at ofrene bliver hjulpet idet det blot bliver sådan at man senest tre måneder efter det kan konstateres at der er et erstatningsgrundlag kan vurdere om der er grundlag for at træffe afgørelse om erstatning

dansk folkeparti vi vil nemlig meget gerne have at ofrene får hjælp ved at sikre en udbetaling en acontoerstatning senest tre måneder efter

de sagsbehandlingstider der er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i to tusind og elleve seks og firs dage og det var en stigning på elleve dage i forhold til året før hvor det tog fem og halvfjerds dage men det er jo et gennemsnit og der er altså nogle sager

trækker gevaldig lang tid ud vi kan her nævne en sag som

hun sidder nu på fjerde år og venter på en erstatning hvorimod den mand

hende fik seks års fængsel men kom ud efter tre år og så

rimeligheden i det og hvorfor er der ikke udbetalt noget hvis muligheden eksisterer i dag hvorfor er det så ikke sket der er andre eksempler på det og det er derfor

enighed her i salen man skal smede mens jernet er varmt siger man og jernet er åbenbart så varmt at regeringen næppe helt tilfældigt i går valgte at offentliggøre et lovforslag med stort set samme indhold som det beslutningsforslag vi behandler her i dag godt nok har regeringen allerede i sit regeringsgrundlag skrevet

ville hjælpe ofrene for kriminalitet og forbedre rammerne for offererstatning men i mangel af konkrete forslag fra regeringens side

dagens beslutningsforslag taget

i egen hånd og det synes jeg de skal have ros for historien gentager sig for

hvor regeringens reaktion på et beslutningsforslag

blot fjorten dage efter det er dejligt at se at regeringen nu

og i stedet fremsætter konkrete lovforslag beslutningsforslaget vi behandler i dag handler om muligheden for at der skal ske udbetaling af et acontobeløb til offeret eller pårørende i sager hvor den økonomiske kompensation ikke kan opgøres inden for tre måneder selv om den nugældende lovgivning allerede i visse tilfælde indeholder den mulighed er det venstres opfattelse at det slet ikke sker i tilstrækkelig grad og vi mener derfor det giver rigtig god mening at det sikres

mulighed rent faktisk anvendes det er både i offerets de pårørendes og samfundets interesse at ofre for kriminalitet ikke skal kæmpe en langvarig kamp mod systemet de skal derimod hurtigst muligt hjælpes til at vende tilbage til en så normal hverdag som muligt venstre mener derfor at forslaget tager hånd om en vigtig og væsentlig problemstilling

efter årene med venstre konservative og dansk folkeparti

det er så kommet igennem under den nye regering her kommer der så nye initiativer som justitsministeren har talt om der igen skal hjælpe ofrene det er rigtigt som det også er fremgået

med det her beslutningsforslag ønsker at et offer eller en pårørende skal have udbetalt et acontobeløb efter tre måneder

afgør sagerne og det er åbenlyst for alle hvor ubehageligt det må være at vente på at få sin erstatningssag afgjort

er at retssagen er afgjort men hvis spørgsmålet om erstatning derefter trækker ud

få afsluttet sagen for offeret og muligheden for at begynde at komme videre med sit liv trækkes jo også ud derfor var det også fremragende at justitsministeren netop nævnte

brug for at tilføre flere penge til arbejdet og at regeringen

det skal give den der hurtigere behandling af sagerne der gør at ofrene får lettere ved at komme videre i livet

efter de ti år med venstre konservative

årsberetning fra to tusind og elleve

dansk folkeparti det konservative folkeparti

to hundrede og en af den slags sager altså

i to tusind og elleve hvor venstre konservative og dansk folkepartis æra sluttede

vokset til fire hundrede og tre sager det vil sige

konservative justitsministre

som støtteparti dobbelt så mange sager der ikke var færdige ved årets

at justitsministeren nu sørger for at erstatningsnævnet får flere penge til at løse opgaven selvfølgelig først og fremmest fordi ofrene har krav på at vi får ryddet op efter venstre konservative og dansk folkeparti

og dansk folkeparti har skiftet politik

at det udelukkende er glædeligt

opgave bliver at bevilge nogle flere penge og rydde op

efter de ti år med borgerligt styre først og fremmest fordi

vi alle ønsker at forbedre vilkårene for ofrene

vi alle ønsker at forbedre mulighederne for at få erstatning når man har været udsat for en frygtelig forbrydelse derfor sympatiserer jeg med dette forslag men jeg kan alligevel ikke støtte det for regeringen

lige på trapperne med et lovforslag det har på mange måder samme mål men lidt andre midler vi ønsker det samme nemlig en forbedring af mulighederne for at få erstatning

derfor må jeg meddele at vi fra radikal side desværre ikke kan

adresseret i regeringsgrundlaget og det varer ikke længe inden der kommer et lovforslag som retter op her jeg synes vi skal gøre meget mere for ofrene

det er trods alt dem der står med menene og arrene efter en grim oplevelse det har vi prøvet at adressere i regeringen med en offerpakke

det blev blankt afvist under den tidligere regering men nu

ikke længe inden vi faktisk kan gøre mere for ofrene på den konto vi sikrer også at ofrene

i det omfang det er muligt oplysninger om at en mulig gerningsmand skal på tv så

i det mindste er forberedt på den begivenhed hvis det sker så jeg synes vi prøver

så ofrene meget hurtigt får en økonomisk håndsrækning i

de mange ting som ofte skal løses når

efter et overgreb det kræver som jeg har forstået mere kapacitet hos erstatningsnævnet og det er også derfor vi kommer med en kraftig saltvandsindsprøjtning i form af flere penge så vi sikrer at de her afgørelser rent faktisk også kan træffes det er jo lidt trist at se på at

hos erstatningsnævnet det er det i den tidligere regerings periode hvor der absolut ikke blev gjort noget som helst for at gribe ind over for den udvikling nu sikrer vi

de her sager kan behandles med den hurtighed og den fleksibilitet der skal til

den her regering endnu en gang tager et skridt i retning af at forbedre vilkårene for

med regeringen om at oprettet en offerfond som skal styrke initiativer til at hjælpe ofre for kriminalitet vi har udvidet muligheden for

forhåndsunderretning eller en tilkendegivelse hvis

tage initiativ til at de lange sagsbehandlingstider hos erstatningsnævnet

dermed at intentionerne i det ellers udmærkede beslutningsforslag som

allerede er opfyldt og i enhedslisten glæder vi os selvfølgelig til at vi sammen med regeringen fremover

simpelt hen ikke tage sig sammen til at støtte de forslag som vi kommer med

nødt til at komme med deres eget som stort set minder om det

og det kommer selvfølgelig altid lige inden vi skal førstebehandle oppositionens forslag

at man skal stemme for noget som oppositionen kommer med det ville være ganske frygteligt at indrømme at andre end en selv kunne komme med gode ideer men der er nu stadig god grund til at se på det forslag som vi er kommet med her

hvert fald mindst ét element som er bedre

kommer med det regeringen

en typisk venstreorienteret løsning hvor man tror at det eneste saliggørende er at komme med en pose penge og så er det overstået

at de hurtigt får udbetalt acontoerstatning det er jo nemt nok at sørge for at mange af småsagerne kommer til at blive behandlet hurtigere det der er vigtigt er at dem der bliver ramt af det her som blandt andet marlene duus som også

selvfølgelig har en garanti for at det kan ske at loven sikrer at det kan ske at det ikke bare er gode

at regeringspartierne og enhedslisten besinder sig det kunne man jo fald håbe

vi har været med til at fremsætte beslutningsforslag b fyrre

det fordi vi er meget meget optaget af at der bliver gjort noget mere noget mere og noget bedre i forhold til ofrene

er ingen tvivl om at i nogle sager i dag

ofrene overladt til sig selv og kan få lov til at vente

gå både to tre og fire år inden man har fundet frem til om der skal udbetales erstatning og i givet fald hvor meget og de her ofre må selv betale for at komme videre

deres liv må selv have penge op af lommen i banken og låne penge for at komme videre med deres liv

helt helt uhørt og urimeligt for det vi skal huske

er at samtidig med det træder hele det offentlige apparat jo i karakter og funktion og gør alt hvad man kan i forhold til

han holder op med at lave kriminalitet i fremtiden eller hun men det der er vigtigt er at vi også gør noget for ofrene og det har vi simpelt hen været for dårlige til der har været forskellige tiltag undervejs vi har forbedret ofrenes retsstilling også mens vi havde

regering ingen tvivl om det men det kan gøres endnu bedre og specielt

til ofrene hænger det i bremsen i alt for mange sager

initiativ til at komme med et forslag hvor der bliver strammet op på det her hvor man rent faktisk sætter det

sætter tempoet op i forhold til at få afgjort de her sager få udbetalt noget erstatning eller i det mindste få udbetalt acontoerstatning men når beslutningsforslaget bliver fastholdt

hvis regeringsforslaget er sådan et kan forslag

ord uden handling og det vi er meget optaget af under behandlingen af det her beslutningsforslag udvalgsbehandlingen og det kommende forslag fra regeringen er at blive helt sikre på at vi ikke i fremtiden har nogen sager hvor offeret skal vente i årevis uden at få erstatning uden

at få en acontoerstatning

er det jo bare et spørgsmål om at man diskuterer om om der skal gives halvtreds eller tres procent eller tres eller halvfjerds

udbetale det som man er enige om og så kan offeret komme videre med sit liv vi er her i landet for dårlige til at tage hånd om ofrene det er derfor vi

på bordet og sørger for at der kommer nogle nye spilleregler og vi glæder os meget til at se det konkrete

som herre tom behnke nævnte at det er vigtigt at vi ligesom forsøger at undgå at ofre venter i årevis på erstatning det er simpelt hen ikke rimeligt det er ikke alle der kan få lån det er ikke alle der har forældre der kan hjælpe eller børn eller hvad det nu måtte være det er det der er